herre jan e jørgensen som

reduceres fra næsten syv hundrede til omkring seks hundrede altså cirka hundrede medarbejdere mindre og et godt gæt ville være at hvis lovforslaget var blevet fremsat af den forrige

ville ordførerne fra enhedslisten socialistisk folkeparti og socialdemokraterne formentlig tordne

statsforvaltningerne idet man reducerer medarbejderstaben fra syv hundrede til seks hundrede men nu er tingene jo skiftet nu ser man anderledes på det og det kan da måske være

ændre organiseringen af de nuværende fem statsforvaltninger

én samlet myndighed med én direktør altså en enhedsforvaltning hensigten med det er at give statsforvaltningerne mulighed for uden at man skal have en særskilt lovhjemmel at

delegere opgaver til hinanden sådan

en ophobning af sager i én statsforvaltning og ledig kapacitet i en anden statsforvaltning men man kan sende sagerne rundt fra den ene til den anden

fornuftigt nok desuden giver forslaget ægtefæller en hurtigere og lettere mulighed for skilsmisse man kan fremover få straksskilsmisse hvis man er enige om det uanset årsagen til skilsmissen og så skal man

vil der også blive indført en række gebyrer for statsforvaltningens ydelser fremover skal det eksempelvis koste intet mindre end en tusind fem hundrede kr hvis man ønsker at klage

hustrubidrag eller husbondbidrag må det hedde som man skal betale det er et ret markant gebyr det kan vi godt sige fra venstres side og jo eksempelvis tre gange højere end det gebyr

forslaget om at indføre

en enhedsorganisering altså selve den del

grundlæggende er en god idé en enhedsforvaltning

kan sikre en bedre mulighed for koordinering mellem de lokale statsforvaltninger og dermed altså en højere grad af ensartethed i afgørelserne og forhåbentlig også en højere kvalitet i afgørelserne man vil også få mulighed for at udbrede den bedste praksis i sagsbehandlingerne til hele landet vi mener dog ikke at det forslag der er

er den rigtige model den rigtige måde at gøre det på

lovforslag til omstrukturering medfører nemlig en række negative konsekvenser som vi ikke kan støtte lad mig nævne

helt unødvendig centralisering af statsforvaltningen idet man med forslaget lægger op til at lukke lokalkontoret i ribe

lægger også op til at der skal flyttes arbejdspladser væk fra kontoret i nykøbing falster samtidig vil man udvide i aalborg hvor der bliver tilført en hundrede og tyve ekstra arbejdspladser derved flytter man altså arbejdspladser fra udkanten af danmark til danmarks tredjestørste by og man ønsker at gøre dette på trods af at der ikke foreligger noget fagligt belæg for at en centralisering af arbejdsopgaverne vil medføre en forbedring af

et andet problem ved at at lukke afdelingen i ribe er jo altså også at nogle

statsforvaltningen når de skal have behandlet deres sag om en

til nogle af de høringssvar der er kommet dansk socialrådgiverforening skriver bla

foreningen opfordrer til at lukningen af ribekontoret genovervejes sådan at borgerne i sydvestjylland får de samme muligheder for at benytte de tilbud som følger af forældreansvarsloven som i resten af landet det forhold at borgeren selv kan vælge center kan medføre at ressourcerne på de enkelte centre ikke modsvarer det antal borgere der henvender sig

danske advokater og danske familieadvokater skriver i deres høringssvar at de forudsætter at der sikres den fornødne borgernærhed og påpeger behovet for hensyntagen til borgernes mobilitet og

man omtaler lukningen af statsforvaltningen i ribe og hvor man har nogle eksempler

er nødt til at tage af sted aftenen før klokken tre og tyve så det er altså ikke fuldstændig ligegyldigt venstre støtter altså en enhedsforvaltning men ikke en øget centralisering og på den baggrund kan venstre ikke

på midlertidige bevillingers evige nåde at der har været et grundlag for statsforvaltningerne og for at holde dem oven vande for borgerne har det

sagsbehandlingen er uensartet rundtom i landet og for medarbejderne har det betydet usikkerhed om fremtiden

statsforvaltningernes samlede økonomi

det er en uholdbar situation og det er derfor at der er behov for at vi handler nu

er det afgørende at vi sikrer en sund økonomi i alle dele af den offentlige sektor

at sikre en samlet og en holdbar løsning for statsforvaltningerne hvor borgerne hurtigere får afgjort deres sager og hvor kvaliteten i sagsbehandlingen øges alt det samtidig med at vi løser statsforvaltningernes økonomiske udfordringer

fremtiden har en sund og en robust statsforvaltning der kan hjælpe de borgere som eksempelvis gerne vil skilles eller har brug for hjælp til

forældremyndigheden det er vigtige opgaver som ikke kan klares med lappeløsninger og midlertidige bevillinger det lovforslag vi

statsforvaltningernes opgaver i én ny landsdækkende statsforvaltning med en direktør og én samlet administration så vi frigør ressourcer til de borgernære opgaver de nuværende fem hovedkontorer og fem afdelingskontorer bliver ændret til ni centre

har det været vigtigt at statsforvaltningerne fortsat er tæt på borgerne

nye struktur vil de borgernære opgaver derfor blive fastholdt i centre i københavn nykøbing falster ringsted aabenraa odense ringkøbing aarhus aalborg og i rønne på bornholm

men statsforvaltningerne er jo også en arbejdsplads for rigtig mange mennesker

tages hensyn til fordelingen af de regionale statslige arbejdspladser det mener jeg vi har sikret ved at bevare ni ud af ti centre ligesom vi placerer de opgaver som ikke kræver at borgerne møder op i statsforvaltningen

den fælles journalenhed

samlet i aalborg det forventer vi vil være med til at styrke den

ensrette sagsbehandlingen og samtidig

giver det mulighed for en mere effektiv sagsgang over for borgerne

som en del af aftalen om en ny struktur for statsforvaltningerne afsætter vi desuden penge til at styrke sagsbehandlingen i kommunerne så borgerne i højere grad vil få en korrekt afgørelse

holdbar løsning for statsforvaltningerne til gavn for borgerne

for medarbejderne der får ro om deres situation og det er derfor vi

jeg mener der er en grund til at der er en separationsperiode på de seks måneder og det er at man jo kan gå og tænke over og overveje om det nu også er det rigtige at blive skilt

min og vores opfattelse været at det er en god idé at kunne tillade skilsmisser uden forudgående separation dog sådan at man kan vælge en separation

at undgå situationerne hvor børn kommer i klemme i de familier hvor kærligheden visner og hvor der kan være behov for ikke at trække de her ting

men få det overstået så det er derfor at der er mulighed for separation men

springe den del over og få skilsmissen overstået

med tilstrækkelig mange skilsmissebørn til at vide at det

skubber børnene foran i hele det

har så store og dybe konsekvenser

familien for vennekreds for bedsteforældre og så videre

det kan være som at trække et plaster af at det kan gøre ondt ja så er det måske ikke altid løsningen at trække plasteret langsomt af det ved vi alle sammen det gør mere ondt derfor er den mulighed vi giver her faktisk en fleksibilitet til familierne

vi er afklaret omkring vores situation og det skal vores familier og vores børn ikke

sige pines med over en længere periode så vi tager skilsmissen med det samme

har brug for separationsperioden ja så er det jo altså indeholdt i lovforslaget at separationsperioden opretholdes den kan vælges til og så fungerer det hele som som vi kender det så jeg mener vi har skabt en fleksibilitet jeg mener vi har moderniseret den her form for lovgivning og det synes jeg faktisk er den rigtige vej at gå det

derfor kan vi se at der i to tusind og seksten

mangle tre og halvfems million kroner i statsforvaltningerne dels fordi der bliver flere og flere sager dels

lave en enhedsforvaltning det er at samle nogle af enhederne forskellige steder i landet

bidrager med de fem og tredive million

det her er en del af en samlet løsning

kan jeg ikke gå ind i her fra talerstolen men det er en del af den samlede løsning hvor vi samler fagligheden

vente med at kontakte statsforvaltningen og bede om et møde til konfliktniveauet er nået for højt op kan det virkelig være rigtigt at man ikke vil genoverveje

opretholde kontoret i ribe

en løsning på det problem som vi står over for

være en del af det her hvis man kunne lave en enhedsforvaltning

samme måde men med nogle lempelser hist og nogle lempelser her det er også meget godt men det løser ikke problemet og lad os lige huske på hvem det her er et problem for

et problem for borgerne der i dag oplever

faldende bevillinger usikre bevillinger muligvis midlertidige bevillinger

i deres arbejde så vi har truffet en beslutning

træffe nu det har vi gjort sammen med enhedslisten og

liberal alliance og jeg mener faktisk at vi har lavet en samlet

hvor der er en fleksibilitet for borgerne

gerne vil have sin sag

meget vigtig beslutning jeg havde nær sagt

lukke aktiviteten ned og samlet det hele i københavn

været sådan en traditionel løsning man har hørt om mange gange men det vi har valgt at gøre her

at placere rundtomkring i kongeriget hvor de

foran statsforvaltningerne altså noget der skabte større problemer

var drænende på udgiftssiden så vi kan have mange diskussioner frem og tilbage og

bundlinjen er at vi har stået over for en opgave som skulle løses for borgernes og for medarbejdernes skyld og og hvis ikke vi stiller

kan holde i mange år og som er

så mener jeg ikke at vi har løst opgaven

kan man sige fatal beslutning som har konsekvenser for en selv ens ægtefælle og ens børn derfor er det rigtig vigtigt at man har rigelig tid til at tænke sig om det er vigtigt at man ikke træffer sådan en beslutning

over hals og hoved jeg tror at alle de mennesker der har prøvet at være gift i rigtig mange år kan nikke genkendende til at det

at man godt kan ønske sin ægtefælle hen hvor peberet gror det vil være utrolig sårbart hvis man i sådan en situation bare kan indsende en separationsanmodning sammen med ni hundrede

og så er det ordnet på ingen tid med det her lovforslag

træffe så alvorlige beslutninger i affekt de får mulighed for at træffe beslutninger der påvirker dem selv og deres børn i en oprevet sindstilstand det er noget der bekymrer os rigtig meget i dansk folkeparti vi har alle sammen som folketingsmedlemmer fået de

en række unge i folkeskolens ældste klasser var herinde på christiansborg og lege politiker for en dag og ud af det kom der forskellige lovforslag som de havde lavet

at bladre igennem og se fordi de jo laver lovforslag ud fra

kan man se en hel masse om separate badekabiner og idrætsundervisning og engelsk for første klasse og blandt de her lovforslag har de også lavet et lovforslag der hedder lov om obligatorisk parterapi for gifte par som ønsker at søge skilsmisse hvordan kan det være at det er noget der interesserer unge mennesker det er da selvfølgelig fordi de unge mennesker står i en situation hvor deres forældre

er blevet skilt

forældrene blev skilt og fordi de unge mennesker ville ønske

at de havde fået muligheden for at få noget hjælp til deres ægteskab i stedet for

og gøre det endnu hurtigere forbi en del af forslaget handler

vilkårsforhandling det er en rådgivning

man i dag bliver tilbudt når man står i en skilsmisse og som fra nu af både skal være

tusind kroner for det vil sige at på et tidspunkt hvor man i forvejen betaler ni hundrede kroner for en skilsmisse skal man oven i det betale tusind kroner for den ekstra rådgivning

ni hundrede kroner i en situation hvor man er enormt sårbar og hvor ens fremtidige økonomi er usikker det vil gøre at rigtig mange fravælger den rådgivningsmulighed og det er trods alt den rådgivning der gør at man kan komme med alle de spørgsmål for gudskelov har de fleste ikke prøvet at være i

en situation før så de kan have en masse spørgsmål om hvad

forældremyndighed og samvær hvordan griber vi lige det hele an det behov kan folk have

de fravælge det og hvad sker der så når de fravælger det så sker der det at de i stedet for kan risikere senere at havne i konflikter så har vi dem hængende i statsforvaltningen og i retterne og det hele fordi de

at det forventes at indførelsen af gebyrer på separation og vilkårsforhandling kan have en vis adfærdsregulerende effekt med andre ord

ønsker regeringen at adfærdsregulere folk

folk så de træffer beslutninger

så de ikke søger den rådgivning de kan have behov for i en sårbar situation

tjene penge på andre menneskers sorg og ulykke

at sabotere flest ægteskaber på kortest mulig tid

når de står i den sårbare situation det kan være at der er knas i ægteskabet og vi

at hjælpe vores borgere når de står i

så har vi en interesse i at hjælpe dem med al den rådgivning de har behov for og derfor

vi hidtil har gjort tingene på både kan reducere de offentlige udgifter og give

en bedre service vi har været udfordret af at rigtig mange borgere oplevede urimelig lange ventetider på at få deres sager behandlet for eksempel oplevede mange i region hovedstaden at vente i flere måneder på

afgjort mens man i region syddanmark kunne få den afgørelse inden for få uger på den anden side skulle man vente længere tid i syddanmark på at få fastsat størrelsen af børnebidraget

og en mere ensartet sagsbehandling uanset hvor i landet de bor

at vi samler de ikkeborgernære opgaver centralt i de forskellige regionale centre det vil betyde et samlet fagligt miljø af de medarbejdere der arbejder med de samme opgaver og hermed

man opnå stordriftsfordele og faglige synergieffekter som kan bidrage til lavere ressourceforbrug og en højere kvalitet i sagsbehandlingen men det er vigtigt at påpege at centraliseringen kun sker på den del som handler om ikkeborgernære opgaver alle centre vil også fremover have en afdeling for borgernære opgaver så borgeren oplever altså ikke at han nu skal møde op i aalborg for at få sin sag behandlet hvis han eksempelvis bor i kolding

regioner som har en eller to statsforvaltninger igen har vi kigget på at give borgeren en nogenlunde ensartet service så derfor har vi brugt de ressourcer som blev frigivet ved at lukke ribe til at sikre en ensartet service over hele landet endelig indebærer forslaget også nogle lidt højere gebyrer ved

eksempelvis skilsmisse separation og i sager om ændring af børnebidrag men det er vigtigt at understrege at ingen af gebyrerne overstiger de administrative omkostninger ved at behandle sagerne og at der naturligvis også vil være mulighed for at økonomisk svagt stillede borgere kan søge kommunen om hjælp til betaling af disse gebyrer så alt i alt er det et meget fint lovforslag som vi meget gerne

og det var første gang jeg hørte de konkrete tal om ribe men men som tidligere nævnt er

rimeligt inden for regionerne

kunne kigge på region syddanmark der som den eneste af regionerne havde tre

i ribe som jeg erkender selvfølgelig også har nogle nogle andre interesser i at beholde sin arbejdsplads som siger når vi

en konflikt mellem forældre som børnene lider under hvis vi skal få dem til at samarbejde er vi nødt til at have dem ind til personlige møder pjecer og breve har slet ikke samme virkning hvis vi lukker i ribe vil jeg tro at en ikke ubetydelig del af vores brugere bliver væk på grund af den lange transporttid og det betyder at et antal børn bliver lidt i stikken

tingene til at gå op i en højere enhed så kunne vi måske forstå det men når man ikke engang ved hvad de økonomiske konsekvenser er altså hvad man tjener ved at lukke i ribe og det har de her voldsomme negative konsekvenser som jo

er åbenbart korrekt det har jeg meget svært ved

at man tager og afskediger lige præcis dem

det over dér de bliver jo tilbudt at kunne søge

de tyve procent jeg er overbevist om at hvis

mennesker finder sammen igen efter at de har haft en

så vil de gøre det uanset om

er blevet skilt jeg synes der ligger en mistillid i forhold til at sige til voksne mennesker der kommer og beder om skilsmisse

og på den måde snage i folks

det offentlige virkelig ind og grave i familiens sager for at man kan få lov til det hermed giver vi familierne både

at betale ni hundrede kroner for separationen og efterfølgende ni hundrede

så er det nok de færreste mennesker

hvad nu hvis de havner i skilsmisse så kan det

overvejer det meget det er et meget stort skridt også at skrive under på separationspapirerne jeg vil sige at når man først

var det så langt væk at at der var det ikke nær så grænseoverskridende

set ikke at forskellen i forhold til

fra første færd eller om det er separation

nu tager vi en separation og så må vi se hvordan det går

meget langt til sagsbehandlingen så der er et tab af service

godt sige et tab af borgerrettigheder

jo der vil være mange der

er så langt og det er ikke et rimeligt udbytte af de her forhandlinger synes jeg når nu det er bundlinjen

i det ganske danske land og

derfor bliver vi også nødt til at se på hvor mange af de forvaltninger

må jeg igen sige at region syddanmark som den eneste region havde tre statsforvaltninger

uagtet at jeg ved at den konservative ordfører har valgkreds meget tæt

stemme på mig derovre jeg står bare lidt længere nede på stemmelisten

i statsforvaltningen i ribe men det lige meget fordi man kan bare få et andet job fordi der udvides jo i aalborg og måske i

det har jo da en kolossal betydning for de mennesker der bor og opholder sig med

der nu ikke er nogen faglig gevinst der ikke er nogen borgerservicegevinst og der ikke er nogen økonomisk gevinst hvorfor hulen er det så

fem statsforvaltninger fremover bliver organiseret i en fælles forvaltning det er vi i sf positive over for da det kan give en bedre mulighed for en mere ensartet og effektiv sagsbehandling på tværs af de fem nuværende regioner det betyder både at vi bruger de offentlige ressourcer bedre og at vi sikrer en bedre kvalitet i sagsbehandlingen fordi man skaber mere fagligt robuste miljøer da man centraliserer de forskellige faglige miljøer der i dag er spredt ud over alle statsforvaltningens mange kontorer samtidig får borgerne selv ret til at vælge hvilket regionalt center de ønsker at benytte og den frihed er jeg sikker på mange borgere vil tage godt imod

det betyder at det giver mulighed for en bedre prioritering af ressourcer på tværs af lokaliteter og fagområder i forhold til det ændrede behov med samlingen af statsforvaltningerne ønsker vi derfor ikke at flytte statsforvaltninger væk fra borgerne tværtimod vi fjerner de kunstige regionsgrænser på statsforvaltningsområdet og effektiviserer og sikrer at ressourcerne bliver brugt på borgerne frem for administration

andet ved at samle hjælpefunktionerne under en enhed samtidig sikrer vi at den direkte kontakt med borgerne bibeholdes idet vi bevarer ni ud af ti af de nuværende centre så hjælp rådgivning og så videre sker så tæt på borgerne som muligt med hensyn til ændringen for tidsfrister i sagsbehandlingen ved skilsmisser er jeg virkelig glad for det forslag det kan ikke være til gavn for nogen af de implicerede parter i en skilsmissesag at sagsbehandlingen trækker ud her tænker

som selvfølgelig ikke udelukker mulighederne for vilkårsforhandling i forlængelse af sagsbehandlingen af skilsmisser vil jeg lige give et par kommentarer i forhold til klagefristen i forbindelse med sager om børne og ægtefællebidrag sf finder det passende at der bliver en klagetid på fire uger det giver borgerne en fair chance for at klage over en afgørelse hvis det er det der ønskes men samtidig går modparten heller ikke i uvidenhed om den endelige afgørelse i unødvendig lang tid derudover formindsker en

at genere modparten ved at trække klagetiden ud i så lang tid som muligt det bør derfor være i alles interesse at vi nu indskrænker klagetiden til fire uger sf

år for år og indtægterne faldt ligeledes og deres

og borgerne oplevede længere og længere ventetid specielt på områder som statsforvaltningen tit beskæftiger sig med for eksempel det familieretlige hvor der er

følelser i klemme kan det jo ikke være rigtigt

ventetiderne vokser og vokser

er ikke enig i at den her model ikke har noget at gøre med

det hele handler jo netop om én gang for alle at få styr

serviceniveauet i statsforvaltningerne som også har været underlagt helt urimelige vilkår og vi nødt til at lave den her model i forhold til ribe er det rigtigt at at den årlige besparelse er på mellem en og to million

er statsforvaltningen i syddanmark den eneste statsforvaltning

at lukke statsforvaltningen i ribe og skabe de mange arbejdsløse man rent

at få en økonomisk gevinst ordføreren siger

der har været i politik i mange år ved godt at når det her bliver et bundlinjeresultat og

at borgerne skal køre fra hele landet til ét sted som burde ligge

til aalborg og det er ikke en engangsbesparelse

konservatives ordfører ikke mener det er mange penge men det er jo det at man ikke

underskuddet voksede år for år så det til sidst blev fuldstændig uholdbart

det er ikke en grundlæggende velfærdsrettighed at kunne blive skilt gratis i det her land det er en privatsag som de mennesker der har

må overveje privat og så må de

det administrationsgebyr som dækker

betale de her en tusind fem hundrede kroner for

slippe med et samlet gebyr på en tusind fem hundrede

vil jeg da anbefale at man på samme tid får ordnet

rejst som kritikpunkt i et høringssvar

som finder det stærkt betænkeligt vil ordføreren give mig ret i at fire tusind fem hundrede kroner for en arbejdsløs er mange penge at skulle

administrationsgebyr der handler om den enkelte sag man kan jo ikke behandle

børnebidragssager på en gang når det er tre

vi skal på ingen måde skrabe penge ind på den her konto men det det reelt koster må man betale i administrationsgebyr og ja det er er mange penge

vi bliver nødt til at finde en model så statsforvaltningerne kan overleve i fremtiden for det

langtidsholdbar løsning som giver mulighed for følgende forbedringer set med enhedslistens øjne kortere sagsbehandlingstid ensartet afgørelse af højere kvalitet en del regelforenklinger hvor jeg især vil fremhæve hurtigere og nemmere adgang til skilsmisse en bedre rådgivningsindsats over for kommunerne samt borgernes mulighed for at vælge det center der passer dem bedst geografisk og arbejdsmæssigt når de skal have behandlet deres sag reduktionen i årsværk har givet anledning til en del kritiske bemærkninger i høringssvarene især fra dansk socialrådgiverforening og danske handicaporganisationer og deres skepsis går jo på

udmærkede målsætninger der ligger

vi mener dog at reduktionen modsvares

samle statsforvaltningerne i en enhedsforvaltning det giver som sagt muligheden for en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling og bedre kvalitet i sagsbehandlingen fordi man kan få en større vidensdeling det der vist med et fint ord hedder synergi men også en større fleksibilitet fordi man på den måde bedre kan udnytte ressourcerne i de enkelte centre fra en række organisationers side er der også rejst kritik af indførelse af gebyrer for ansøgninger om ændring af børnebidrag og vilkårsforhandling og hvis noget parti her i salen har stor forståelse for at det kan være svært for fattige borgere at finde penge

så er det jo enhedslisten men for det første mener vi at der sådan generelt betragtet er tale om en rimelig lempelig gebyrpolitik for det andet

bliver der jo udtrykkeligt henvist til muligheden for at søge hjælp efter servicelovens § en og firs her ligger der til gengæld en oplysningsopgave for myndighederne sådan at borgerne virkelig er bekendt med at den mulighed

findes for det kan man ikke bare tage som en given ting så der vil vi gerne bede ministeren om at være opmærksom på hvordan

sikre at borgerne er klar over deres rettigheder på det her felt der er vist ikke nogen strukturændring der ikke er blevet fulgt på vej med bemærkninger om at det

for færre penge eller de samme penge vi har jo endnu til gode at se om det virker men i enhedslisten

vil vi gerne give det en chance nogle vil måske blive overrasket og nogle vil slet ikke tro på det men i enhedslisten har vi faktisk ikke den holdning at der nødvendigvis og i alle forhold skal bruges flere penge specielt i administrative spørgsmål mener vi der er god grund til at se på

enhedslisten støtter lovforslaget men vi vil selvfølgelig ikke afskære os fra at medvirke til forbedringer hvis der skulle opstå muligheder for det under

flere børn skal betale flere gebyrer såfremt børnene ikke har samme forældre en bidragsyder som for eksempel har mistet sit job

og som er sat i bidrag til to eller flere børn med forskellige partnere pålægges således et urimelig stort gebyr for den nødvendige behandling af sagen som skyldes samme begivenhed nemlig at

sit job gør det ikke bare en lille smule indtryk på enhedslisten at en far eller mor med tre

altså nu vil skulle betale fire tusind seks tusind kroner i gebyr udelukkende fordi

den enkelte kommune vil administrere det

netop indrettet til en sådan situation som den

i disse måneder og i i løbet af to tusind

kontanthjælp jeg kan jo ikke og det tror jeg heller ikke

oplever at gå ned i løn og tilmed skal betale så meget og fra de mennesker som oplever den sårbare situation en skilsmisse er

enhedslistens politik

sfs ordfører sagde for lidt siden

været til stede og så har vi

sammen med de andre forligspartier lavet lavet en løsning der set med vores øjne er den bedst mulige inden for det men ligesom når man vil ændre på forsvarets struktur

som man foretager og her er der jo en centralisering som så er fornuftig fordi man får en enhedsforvaltning

ja så medfører det at der er nogle steder i systemet hvor ikke alle er tilfredse der er jo ikke andet at sige til

kommunalreformen rullede over skærmen var rollerne bare byttet om da den daværende regering kom

var store dele af den daværende opposition imod

er en øvelse vi har herinde men egentlig er det ærgerligt at folketinget ikke står mere sammen

nemlig ikke op i hvilken farve regeringen har men hvordan forslaget er og hvilken vej det trækker

daværende opposition var med til at skabe det der lidt elendige forhandlingsklima omkring kommunalreformen så

at gøre mere ved statsamterne end det man gjorde i forlængelse af at nedlægge amtskommunerne selv om det på det tidspunkt

er faktisk et alvorligt forslag

opløsning af ægteskab forældremyndighed samvær bopæl underholdsbidrag faderskab adoption og så videre

vi skal være helt opmærksomme på at myndighederne faktisk er klar til at yde den bistand der skal ydes til mennesker der er kommet i

man kan også sige at

forhandlingsklima omkring det og det ros til ministeren og nu er det fredag formiddag så vi

været et godt forhandlingsklima og og det har glædet os at

der skal føre til en god stemning om de her ændringer

en god fortælling som giver et godt resultat for de mennesker der er i berøring med de her forvaltninger i en ofte vanskelig situation så

til at vi hæver

ikke lægger sognerådspolitik ind over det her

for at myndighederne kan yde den service der skal til for de mennesker

men hvis man kommer i den situation som jo

bliver man nu pålagt gebyrer for noget der hidtil har været gratis jeg går ud fra at liberal alliance i forhandlingerne med regeringen så har sikret sig at skatter og afgifter på andre områder er blevet sænket

nettoresultatet er at det ikke bliver dyrere at være dansker

som pålægger almindelige borgere store udgifter der har vi forslag der

den anden retning så den samlede politik for liberal alliance vil altid

det på en række følsomme menneskelige områder er vigtigt at få den her struktur gennemført for at yde den optimale service for borgere

er en ulempe som vi ikke ville have fundet på af os selv men som er

hvor vi har kigget på de her forhold så har vi jo set

hvor forkasteligt og fuldstændig forkert det er

så det er en ny politisk linje som liberal alliance her lægger for dagen nemlig at

måske ikke teknisk set men omkostningsmæssigt i

jo selv energiforliget hvor liberal alliance har været ude at sige at nu

lægge afgifter på sankebrænde altså brænde ude fra skovbunden nej det har vi aldrig gjort det er spin

er vi sådan set parat til i en række sammenhænge at arbejde mere med brugerbetaling under forudsætning af at man så får sænket skatter

men lige nøjagtig den der helt afgørende del af det har liberal alliance jo svigtet her den er ikke med der bliver ikke givet nogen andre steder der bliver ikke lempet der bliver ikke minimeret andre udgifter

vi jo også hørt liberal alliance

vi jo sådan overordnet set er enige om er det her idealbilledet af hvordan man vil skabe et provenu at nedlægge

på økonomien og ingen faglig gevinst

i sådan en sag så det er jo en

derfor er det fejlagtigt når ordfører benævner det som en skatte og afgiftsstigning det er simpelt hen ikke korrekt det er en brugerbetaling på en ydelse som kun dem der bruger den ydelse kommer til at betale og det er noget ganske andet

at administrere den offentlige sektor på som vi forhåbentlig kan blive enige om er blevet meget stor og meget voldsom og som bliver større og større desto flere gratisydelser vi har

at sige at vi rent faktisk finder det positivt at man med tildeling af en fælles myndighedsstatus til statsforvaltningen gør det nemmere for de enkelte steder at støtte hinanden med løsning af opgaverne i samme åndedrag skal jeg så også bemærke at vi i det konservative folkeparti finder det bemærkelsesværdigt at de argumenter som vi fremførte om hvordan statsforvaltningen inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer kunne støtte hinanden

hvor opgaverne flytter mellem de enkelte lokationer om det så skyldes at økonomi

er blevet klogere siden vi forhandlede det her element

tale om bevidst ond vilje i forbindelse med forhandlingerne det tror

lad det være sagt som en humoristisk sætning her fredag formiddag

være usagt men blot konstatere at det ikke lader til at der er

at lade sagerne løse på kryds og tværs

lyder måske lidt teknisk men det er et af de vigtige elementer vi har forholdt os til nemlig hvordan man kunne løse den her sag

det samme lovgivningsmæssige grundlag som eksisterer formålet med ændringen er at give en mere ensartet sagsbehandling og sagsbehandlingstid over hele landet og at effektivisere organisationen

ganske prisværdigt og et rigtigt og godt formål som vi støtter

altså ikke enige i at det lovforslag vi ser præsenteret i dag bidrager til det sagen er at man med den her lovændring centraliserer og monopoliserer en lang række af sagsområderne og man nedlægger den konkurrencemodel som hidtil har været der mellem de enkelte statsforvaltninger og som var et sundt princip statsforvaltningerne har med den hidtidige hidtidige model delvist kunnet optimere det efterfølgende års bevilling ved at have den næstbedste eller bedste produktivitet og selv om man i hele statsforvaltningens levetid har lavet forskellige korrektioner til den model ændrer det ikke ved at statsforvaltningerne under anvendelse af modellen har øget produktionen produktionen år efter år og det bør vi jo alligevel også hæfte os ved og være glade for vi tror ikke på at monopolisering af sager vil bidrage til en fortsat optimering og havde gerne set den nuværende konkurrencemodel fortsat i den

fremlagde som et alternativ

afslutningsvis forventer det konservative folkeparti

og det meget store tab af kompetencer der må forventes ved den ganske omfattende flytning af medarbejdere vil stille borgerne endnu ringere end

og vi skal opfordre ministeren til at indgå i reelle forhandlinger om en ændring af statsforvaltningerne der sikrer en fornuftig anvendelse af skatteborgernes penge en decentral løsning af opgaverne for både borgere og kommuner og en løsning der ikke medfører at den nye statsforvaltning reelt overtager en sagspukkel den ikke har nogen som

sydjylland jeg havde haft præcis samme holdning hvis det havde været på bornholm eller i nordjylland synes jeg

vi altså en statslig arbejdsplads der nedlægges i ribe og når vi ser på konsekvenserne

rettigheder bliver krænket fordi der er nogle der får så langt at

vi synes også at det økonomiske regnestykke der er lavet viser at der ikke rigtig er nogen penge at hente

og derfor vil jeg under udvalgsarbejdet fortsat arbejde for at vi bevarer en afdeling i ribe og de statslige arbejdspladser der ligger der

det kan være at jeg har misforstået det

uden at gøre det efter de principper som

der er en myndighed der forvalter det hele og så har den en række underafdelinger og centre hvor man så forsøger at udnytte ressourcerne mere optimalt end man kan i det nuværende system

er nået frem til den her konklusion at vi bliver nødt til at have en enhedsforvaltning og det element af centralisering der ligger i den hvordan skulle man ellers kunne sikre den ensartede sagsbehandling det har man jo haft en del år til at bevise at man kunne og det

at det kan man ikke tværtimod problemerne vokser netop

og det er jo at hvis man så skal køre et sted i landet til en bestemt sagstype og nogle steder skal

man skal køre måske fra bornholm

og der skal man også indse at den transporttid der er kan krænke borgeres rettigheder fordi det kan være at man frasiger sig

ret man egentlig havde fordi omkostningen ved at forsøge

det vi har været meget optaget af så vi går ind for en modernisering en effektivisering mere ensartethed hurtigere

men vi synes at det er sket med en for stor centralisering

hvordan fremtiden er for statsforvaltningerne det er jo i essensen det problem der skal løses nu har vi så som regering og i samarbejde med liberal alliance og enhedslisten lagt en samlet

tre og halvfems million kr som mangler

seksten så tror jeg egentlig at det

interessant for mange der sidder og følger med her i dag at finde ud af hvad den samlede løsning så var fra det konservative folkepartis

frem og også bidraget med dem i forhandlingerne

ordføreren ikke bare sige lidt om hvor mange millioner det vil bidrage med eller sagt på en anden måde hvor mange millioner mangler vi fortsat efter det konservative folkepartis

jo godt kan påstå at socialdemokratiet har gjort i mange andre sammenhænge efter valget vi har haft løftebrudsdebatten skal jeg ikke rippe op i her

blevet stående på det

det er vigtigt at man leverer en ordentlig service til borgerne det er det første

det sådan at medarbejderne har så meget trivsel og

arbejde tilfredshed i arbejdet

bundlinjeresultatet skal selvfølgelig passe så vi gør det så billigt som muligt

problemet er bare

jeg håber at ordføreren vil lægge de tal frem så vi andre også kan se dem i den store brede offentlighed som jeg husker det frit fra hukommelsen så manglede man

at finde yderligere

et tal man slynger ud i luften det er jo et tal der betyder at medarbejderne står i en fortsat usikker situation ude og at borgerne fortsat er usikre på om sagsbehandlingstiderne egentlig bliver nedbragt

har været udfordringen har været at mængden af sager har været stigende og mængden af penge har været faldende det gab har haft et omfang af tre og halvfems million

fordi hverken borgere eller medarbejdere er tjent med at man lever fra det ene år til den næste med midlertidige bevillinger det er der ikke noget godt ved det andet er at det jo er helt tydeligt

forskelle i måden tingene bliver afgjort på og ingen af delene er særlig tilfredsstillende jeg tror de fleste borgere foretrække også selv om en afgørelse ikke nødvendigvis går deres vej at få en afgørelse rimelig hurtigt

hvor den nye struktur skal gøres til virkelighed men derefter

sagsbehandlingstider hen over landet først en

når det fra konservativ side hævdes at der ikke er nogen

om året og det vil sige at der er en fortsat besparelse der er også faglige elementer i det fordi det der er hele pointen ved at lave en enhedsforvaltning

opgaver samles afgørelseskompetencen et sted så man kan opnå faglige synergieffekter og et højt fagligt niveau

således heller ikke korrekt når det fra konservativ side hævdes at der ikke er faglige gevinster den model

som vi har lagt frem er en model hvor der vil være borgernær sagsbehandling i aalborg odense ringkøbing

og rønne det er derfor en lille smule svært at genkende den konservative

at det er en model hvor man centraliserer endog særdeles vanskeligt at genkende det postulat jeg er så uenig i at det er

som det siges fra konservativ side at monopolisere noget af opgaveløsningen det vi taler om her

jeg har den holdning at det er vigtigt at der bliver truffet ensartede afgørelser i ensartede sager

der derfor er et højt fagligt niveau der hvor de afgørelser bliver truffet

om forskellige afgørelser i samme sager det finder jeg helt besynderligt i forhold til at en myndighed må træffe den samme afgørelse i sager der ligner hinanden

set det er endog særdeles fornuftigt at de sager som borgerne ikke

bliver samlet forskellige steder i landet det gælder for eksempel det kommunale tilsyn og det gælder en lang række andre ting som man med fordel kan samle særlige steder rundtomkring i kongeriget og netop rundtomkring i kongeriget

statsforvaltningen i fremtiden vil have sine afdelinger det synes jeg er et sundt og ordentligt princip

om gebyrerne der er som sagt den udfordring

statsforvaltningerne er født med underskud det er en fødsel som den daværende regering har ansvaret for sammen med

jeg synes det er ordentligt at man løser det problem man har skabt modsætningsvis

kan man så slutte at venstre og konservative går ind for at der skal være almindelig skatteyderfinansiering af de tre og halvfems million kr som har manglet og det vil sige at andre borgere skal betale

nogle borgeres skilsmisse det er ikke min holdning jeg synes som ordførerne har været inde på her fra talerstolen

det ikke hører til velfærdssamfundets kerneydelser at blive skilt

heller ikke se nogen grunde til at andre borgere skal betale for ens skilsmisse slet ikke i lyset af at gebyret er omkostningsbestemt

set også har et system sådan at hvis man ikke er i stand til at betale de gebyrer

en stor opgave der er foran statsforvaltningerne i at blive en enhedsforvaltning og blive en forvaltning den omstillingsproces er meget vigtig og det er den jo i sagens natur fordi det handler om borgere som står med indgribende ting

derfor håber jeg også at behandlingen i i folketinget vil respektere lige præcis det og sørge for at

med de spørgsmål og svar som bliver givet i

jeg håber meget at vi kan lave en overgang

sagsbehandlingstiderne kommer til at vise mindst mulige udsving

natur er vigtigt for folk at få svar

det er vores bestræbelse i arbejdet og det er jo en af grundene til og det vil jeg meget gerne kvittere for at der er blevet adgang til

overgangsdirektør som kan forberede de skridt som skal tages både i at høre medarbejderne om hvad de gerne vil arbejde med tilrettelægge tingene på en åben og gennemsigtig måde med at inddrage både medarbejdere og ledelse rundtomkring og sørge for at tingene bliver forberedt med henblik på at borgerne har de mindst mulige

og til gengæld kan se frem til at vi får en organisation som kan give kortere sagsbehandlingstider og ensartet sagsbehandling

ordførerne og sige tak for en synes jeg

jeg siger så bare at erfaringen og historikken viser

at den besparelse vil slå igennem vi har jo set mange gange at når vi er nede i så relativt små beløb er det ikke sikkert kan realiseres og der er det jeg siger det synes jeg ikke

ikke rigtig ministerens holdning til det derfor jeg gerne spørge

en lang række forskellige ting som tilsammen gør det det er forenklingerne i den måde systemet fungerer på det er de omkostningsbestemte gebyrer det er tilpasningen af strukturen med ni afdelinger i en enhedsforvaltning i stedet for fem statsforvaltninger det er en lang række forskellige ting som tilsammen gør at vi får en holdbar økonomi og som forhåbentlig også danner baggrund for en kortere sagsbehandlingstid og en ensartet behandling af sager rundt omkring derfor synes jeg det er rent hypotetisk at spørge

jeg må sige at selv om jeg er meget åben og også tror jeg nok relativt fantasifuld

svært ved at se hvordan det konservative forslag skulle sørge for

at det økonomiske problem blev løst samtidig med at man sikrede at der kunne blive en kortere og mere ensartet sagsbehandlingstid

i lokalområderne at statslige arbejdspladser forsvinder

her handler det jo ikke om at der er tre små statsforvaltninger i sydjylland

fordi vi har tre små forvaltninger så er det mere end én stor forvaltning i en anden geografi der synes jeg

om det ikke er rigtigt

den opfattelse at vi selvfølgelig skal tænke os godt om når

at det giver dynamik og aktivitet og og penge i kassen i lokalområdet

det godt være at ministeren kan tjene pengene ind på den her bundlinje men så må staten måske så supplere et andet sted med nogle flere penge for at opnå et samlet

og rønne det afspejler sådan set lige præcis ønsket om at der er statsforvaltningsvirksomheder om jeg så må sige bredt ud over landet

vi sørget for at der hvor borgerne har brug for at være i personlig kontakt

er der en statsforvaltning og der hvor der ikke er nødvendigheden af borgerkontakt

det synes jeg er to meget væsentlige hensyn

berettiget forventning om at der hvor fremmøde ikke er nødvendigt får man en ensartet afgørelse af ensartede sager det er jo sådan at uanset beregningerne på transporttid

er det for alle borgere sådan at der er langt til en statsforvaltning det er der for borgere som bor i skagen og som skal til aalborg det er der for borgere som bor i skive

i øvrigt forstår jeg ikke begrebet konkurrencemodel for jeg synes ikke der skal være konkurrence om myndighedsafgørelser

er helt afgørende at der bliver truffet ensartede afgørelser

vil skilles og jeg finder det helt uacceptabelt at der skal være det pilleri i privatlivet hvor man skal stille med særlige grunde hvis man gerne vil skilles med det samme det er ud fra et liberalt synspunkt og et respektfuldt synspunkt om at folk

i øvrigt træffer meget vidtgående beslutninger i deres liv

jeg giver ordet til venstres ordfører herre eyvind vesselbo

vil lave om på i forbindelse med den reform af statsforvaltningen som blev drøftet tidligere

man vil forenkle klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område det er nok også rigtigt at

begrænse borgerens mulighed for at klage og det er jo det der ligesom

så forenkler man tingene så der kun bliver en klageinstans tilbage og det er ankestyrelsen

og det vil sige at de muligheder borgeren

fordi der er ankestyrelsen

ting i det her forslag som

af systemet men

retssikkerheden og muligheden for

tilfredsstillende i det her

ud over alle de ting som kunne være fornuftige nemlig

det at man skal tage hensyn til de borgere som skal bruge systemet så de får nogle muligheder og det er som om man har den opfattelse at bare

så sikrer man retssikkerheden det afhænger jo af

agerer og derfor er det jo ofte meget godt

én instans der tager sig af sagen at man så kan komme videre til en anden instans og få prøvet sagen igen det øger retssikkerheden

andre end mig og venstre som er meget optaget af retssikkerheden

godt være at der var nogle der havde den samme opfattelse af tingene som jeg har

selv om der er en masse udmærkede ting i det

en lang række andre ting som vejede negativt og konklusionen på det her

borgerens mulighed for at klage over en afgørelse som kommunen har truffet

faktisk at få ordføreren til at forholde sig til det faktum at der i dag i praksis jo kun er en klageinstans fordi det er ankestyrelsen der tager stilling til om en sag er principiel

er egentlig forskellen hvis vi taler om det rent indholdsmæssige

om at vi jo netop forenkler klagestrukturen

på det sociale område og på beskæftigelsesområdet

det fremover bliver i ankestyrelsen at klagesagsbehandlingen bliver

placeret frem for

i hver af de fem statsforvaltninger og så

i ankestyrelsen det kommer til at betyde en omlægning sådan

bliver behandlet allerede i første klageinstans og derfor overflødiggør det i virkeligheden den ekstra klageinstans

til ankestyrelsen at vurdere hvornår en sag var principiel nok

set smidiggjort netop de principielle

en helt klar forbedring derforuden

om regelforenkling ikke så mange som der var i i det foregående forslag men et enkelt der handler om at det nu bliver obligatorisk for kommunerne at bruge et ankeskema

man indbringer klagesager for

en konsekvensændring men det handler om at det

bliver truffet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen

bliver den flyttet over i statsforvaltningen men ligesom hidtil vil der på det her område fortsat også være en klageadgang over til ankestyrelsen

ganske vigtigt at der her er tale om en

ganske specialiseret viden når den

de udfordringer som jeg tror at vi alligevel sådan ret bredt har været enige om

nogle rimelighedsforventninger

netop retssikkerhed som vi alle sammen er så optaget af

ganske store forskelle ikke kun i sagsbehandlingstiderne fra den ene region til den anden region men sådan set også

praksis i sagsbehandlingerne og prioriteringen af

fandt det temmelig uacceptabelt derfor

at der er en hel del perspektiver at række ud efter

som forventes at kunne give en mere ensartet praksis på tværs af landet

at din retssikkerhed ikke skal være bestemt af hvorhenne du bor det forventes at kunne give en større kvalitet i vores sagsbehandling fordi vi får samlet og specialiseret den viden og

det forventes sådan set også at kunne give en kortere sagsbehandlingstid fordi vi netop får en mere effektiv ressourceudnyttelse men egentlig også et mere fleksibelt system det forventes at vi kan få

en større gennemsigtighed for borgeren

længere sagsbehandlingstid

den her del altså den hurtigere behandling af de principielle sager

at du får lavet visitationen fra fra starten

er et ganske stort perspektiv i netop i de

rent administrativt og som altså allerede nu ikke kommer videre

sociale område var det var det ni og halvfems procent

den ganske lille andel som blev behandlet principielt og som er vigtig også for at kunne øge sagsbehandlingskvaliteten ude i kommunerne

i sidste ende være det som vi alle sammen er allermest interesseret i

i lige præcis det her forslag og derfor støtter

det vigtigt at kommentere nogle af de elementer der berøres og senere i udvalgsarbejdet følge op på disse kommentarer med spørgsmål jeg synes det er meget vigtigt at vi får gjort det grundigt når man umiddelbart ser udtryk benyttet som kortere sagsbehandlingstid større gennemsigtighed højere kvalitet i sagsbehandlingen og ensartede afgørelser og dette uanset hvor i landet man bor lyder det godt da det er positivt ladede ord men alligevel

en vis betænkelighed disse betænkeligheder fremføres også i flere af høringssvarene som jeg har lagt stor vægt på

bekymringen er om midlerne til at nå målet nu også er de rigtige når der tales om borgernes retssikkerhed er det meget vigtigt at slå fast at det ligger dansk folkeparti meget på sinde

uanset hvilket område vi beskæftiger os med i folketinget der er generelt en opfattelse af at der er fokus på retssikkerhed i danmark og er der områder som man tvivler på lever op til denne retssikkerhed skal der selvfølgelig kigges på det når der i forslaget nævnes at der med en eventuel vedtagelse af forslaget sikres sikres

en styrket retssikkerhed er jeg i tvivl om

det der vil være gældende når der ikke bliver mulighed for

når det i forslaget endvidere nævnes at klagestrukturen forenkles lyder det tiltalende men hvis det udelukkende omfatter processen og ikke forholdene for den enkelte borger der føler sig uretmæssigt behandlet er det jo tvivlsomt om der er opnået en forenkling som synes positiv for den involverede borger generelt er forenklinger i dansk folkepartis optik væsentlige

at man kan være sikker på at afgørelser træffes på et oplyst grundlag og at de implicerede parter har kendskab

egne forhold er det måske ikke det optimale såfremt man kunne sikre kortere sagsbehandlingstid og mere effektivitet samtidig med at borgeren fortsat ville kunne klage en ekstra gang hvis det var ønsket ville det synes at være bedre

og derfor forekommer dette forslag om kun en klagemulighed ikke som en forbedring af borgernes rettigheder men snarere som en indskrænkning af samme et andet område der vil ske ændringer på ifølge forslaget er lægmandsprincippet med dette princip sikres det normalt at den sunde fornuft er med i afgørelserne når det ændres kan vi frygte at der ses bort fra det og at der vil være risiko for at afgørelsen ikke er i tråd

ikke er til borgerens bedste i høringssvaret fra advokatsamfundet nævnes det også at det er væsentligt at sager afgøres på grundlag af dels juridisk sagkundskab dels almindelige betragtninger og det skønnes at det vil være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt

ikke er lægmænd der deltager i forhold

kan det også tilføjes at fuld ensartethed nok ikke er ønskeligt det er jo som bekendt mennesker det drejer sig om og sager er forskellige og udspringer

i sig selv kan kræve en individuel vurdering og behandling som ikke lige kan lægges ind i et fast system hvad angår for eksempel tid dog er det væsentligt at slå fast at sagsbehandlingstider aldrig må trække i langdrag dansk folkeparti ser med disse fremførte bemærkninger elementer i forslaget der kunne arbejdes videre med men har på nuværende tidspunkt primært en skepsis over for

derfor vil vi nu i udvalgsarbejdet stille nogle spørgsmål som vi så

fordi man forenkler klagestrukturen altså jeg kan ikke forstå hvori den

vi har under den tidligere ordfører lige fået konstateret ordfører var ikke helt enig men kunne da ikke rigtig kunne svare på det synes jeg at

er der jo i praksis kun en klageinstans fordi det er ankestyrelsen der afgør hvilke sager der er principielle og det ændres der jo ikke på

forstå at

som også bliver reduceret så jeg synes altså at

radikale venstre er det essentielt at understrege at den reducering der sker i det sociale klagesystem sker på en måde der ikke forringer klageadgangen sådan er det fordi der fortsat vil være en opdeling

og principielle sager blot begge i første instans

sager til en principiel behandling og det foreslås desuden

medvirken af beskikkede medlemmer ved behandlingen i ankestyrelsen i et antal sager som netop ikke er principielle

at det sker på en måde der sikrer en mere ensartet

klagebehandlingen samles et sted frem for i hver af de fem statsforvaltninger netop det er jo også en del af den samlede aftale om statsforvaltningerne som netop baserer sig på

begge de to ting og dermed bakke op om det samlede lovforslag

siden da tror jeg at de skiftende regeringers socialministre og velfærdsministre og hvad de

praksis på en sådan måde at vi

en bestemt fortolkning af dansk socialret

blive ganske tilfredse noget andet som jeg også

at mennesker oplever at kommunerne

de sociale nævn med den konsekvens at den afgørelse som ankestyrelsen så efterfølgende lander på

virker for den enkelte borger ikke specielt retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at kommunerne kan anke en afgørelse fra det sociale nævn

tror jeg at vi i løbet af relativt kort tid vil kunne se at den enkelte borger

en afgørelse relativt hurtigt

den afgørelse er endelig det tror jeg vil give den enkelte borger oplevelsen af en betydelig retssikkerhed så jeg tror at de ordførere som på nuværende tidspunkt er lidt usikre på om det her

nogle velkvalificerede sagsbehandlere i ankestyrelsen der får det

lægmandsinstitutionen mulighed for at lægmændene får indblik i

forskellige typer sager der er hvordan praksis

i ny lovgivning de får mulighed for at anlægge nogle linjer så samlet set

en forenkling som giver borgerne retssikkerhed og som giver lægmandsinstitutionen i ankestyrelsen høj grad af indsigt i hvad der skal til for at vi træffer de rigtige afgørelser så der er fuld opbakning fra

at de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene

man siger at fremover er der kun en instans men som vi allerede har været inde på i debatten

er det faktisk sådan allerede i dag fordi ankestyrelsen allerede i dag kun behandler principielle sager og det er ankestyrelsen der tager stilling til om en sag er principiel den forenklede klagestruktur der foreslås vil i stedet indebære nogle klare fordele det giver mulighed for en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling ikke mindst af de principielle sager og bedre udnyttelse af ressourcerne det betyder at kommunerne fratages muligheden for at anke sagerne hvilket vi er meget tilfredse med ankesystemet er ikke opfundet for at beskytte myndighederne men for at beskytte borgerne og der må man jo nok sige når man ser på statistikken at rigtig mange kommuner benytter sig af muligheden for at beskytte sig selv hvis jeg må være så fri samtidig sker der den væsentlige ændring at udvælgelsen af de principielle sager fremover kommer til at ske på baggrund af et væsentlig større antal sager

efter de gældende regler

også rejst kritik fra en lang række organisationers side af den svækkede inddragelse af lægmændene det kan ikke bestrides at antallet af sager som behandles under medvirken af lægmænd fremover vil blive væsentlig mindre

vinder man i kvalitet i dag skal lægmændene inddrages i de principielle sager det ændres der ikke på

vil lægmændene fremover også blive inddraget i et antal konkrete men ikkeprincipielle sager lægmændene i ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg kan bede ankestyrelsen om et overblik over ankestyrelsens samlede praksis som grundlag for

en fælles drøftelse af denne praksis det foreslås også at ankestyrelsen skal udarbejde en årlig beretning om virksomheden på de nuværende nævnsområder som skal forelægges i det rådgivende praksisudvalg alt i alt

betyder disse ændringer at lægmændene hvis de vil i langt højere grad end i dag får indflydelse på de retningslinjer der lægges til grund for udvælgelse af principielle sager ligesom de får større indsigt i ankestyrelsens samlede praksis og dermed selvfølgelig også mulighed for

forholde sig til denne og øve indflydelse på den det mener vi faktisk indebærer muligheden for en styrkelse af borgernes retssikkerhed

en situation hvor uensartede og for borgerne uigennemsigtige afgørelser er et stort problem ligesom jeg egentlig også tror at mange borgere oplever hele klagesystemet som uigennemsigtigt og i hvert fald noget som er en alt for langtrukken affære det er jo en fælles ambition både for lægmændene og deres organisationer

alle partier uanset hvordan man stiller sig til det her forslag at der skal gøres noget ved det og der opfatter vi

får større indflydelse på det generelle og det principielle niveau end de har i dag det er måske i virkeligheden også en bedre udnyttelse af disse organisationers viden undskyld at jeg glemte arbejdsgiverne

erfaringer og holdninger end i det nuværende system det ændrer ikke på at jeg gerne vil kvittere for den grundige kritik som netop disse organisationer og advokatrådet ikke at forglemme har givet forslaget for det borger jo for at vi har nogle vagthunde lad os bare bruge det ord som vil holde et skarpt og vågent øje med hvordan denne nye struktur kommer til at fungere og det vil der selvfølgelig være brug for der er vist ingen strukturændring der ikke er blevet fulgt på vej med rosenrøde bemærkninger om at den både giver hurtigere og bedre sagsbehandling

vi har endnu til gode at se om det virker men enhedslisten vil gerne være være med til sætte det i gang og give det en chance nogle vil måske blive overrasket nogle vil slet ikke tro på det sådan var det faktisk under det tidligere lovforslag vi behandlede

at der nødvendigvis og i alle forhold skal bruges flere offentlige kroner specielt i

for de samme eller eventuelt færre penge så enhedslisten støtter lovforslaget men vi vil selvfølgelig ikke afskære os fra at medvirke til forbedringer hvis der skulle opstå muligheder for det under behandlingen og der skulle være ting og sager vi og forligspartierne

ved at ordføreren normalt lytter temmelig meget til for eksempel rådet for socialt udsatte siger at det giver rådet anledning til bekymring for borgernes retssikkerhed

klagesystem får en klageinstans mindre og det svækker retssikkerheden for den enkelte borger danske handicaporganisationer siger at de foreslåede ændringer i klagesystemet

det sociale område betyder at der fremover kun vil være en klageinstans for borgerne der har brug for at klage over kommunale afgørelser indskrænkning af borgernes

en instans reducerer borgernes muligheder for at få efterprøvet en sag

som jeg har valgt at tage med som også siger

være en myndighed der ser

den enkelte klagesag hvilket vil betyde en forringet retssikkerhed for borgeren

sammen med et helt formalistisk princip om hvor mange

desværre sige også til alle vores gode venner i de her organisationer

jeg skal ikke sige hvordan den er er opstået men den kan muligvis være opstået fordi man måske ikke forholder sig helt konkret til hvad virkeligheden er i dag og det er jo det man må gøre når man kigger på et lovforslag ændrer det virkeligheden og i hvilken retning og når det drejer sig om antallet af klageinstanser ændrer det faktisk ikke virkeligheden fordi virkeligheden er sådan at der

det er ankestyrelsen der tager stilling til hvilke sager

har

er en total omlægning af den måde som klagesystemet er indrettet på i dag og af den måde man kan klage på

selv ind på sin ordførertale ved at sige at der sker en reduktion men hvis man tager høringssvaret fra danske handicaporganisationer

til omkring tre fire procent af sagerne

danske handicaporganisationer dansk blindesamfund

socialt udsatte dansk socialrådgiverforening ældre sagen advokatrådet som skriver vi betragter forslaget om afskaffelse af sociale nævn og beskæftigelsesankenævn som en svækkelse af retssikkerheden det er pinligt

står og siger at alle disse organisationer ikke ved hvad de taler om

kun herre finn sørensen og enhedslisten

jeg kan godt forstå at herre finn sørensen står og kryber lidt sammen deroppe

også gøre hvis jeg havde udtalt mig så pinligt om en række meget meget dygtige og og gode

meget bedre det var det der var essensen af det herre finn sørensen sagde jeg synes også det er pinligt

finn sørensen så ikke vil svare på mit spørgsmål

om de her organisationer har misforstået noget eller om herre finn sørensen er enig med organisationerne i

er det jo interessant fordi vi to

initiativtagere til den høring i retsudvalget der var om retssikkerhed og der var det meget vigtigt

med retssikkerhed der var blandt andet nogle af de her ting oppe altså hvad mener herre finn sørensen har de her organisationer taget fejl

er en forenkling og en effektivisering af klagestrukturen

lovforslaget som helhed med en ensartet praksis på tværs af landet og højere kvalitet i sagsbehandlingen lavere ressourceforbrug og hurtigere behandling

hører også de fleste ordførere sige at der er meget godt i det her

sociale og beskæftigelsesmæssige område væk er de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene og væk er statsforvaltningernes rolle

repræsenteret i de sociale nævn

de ser på godt tyve procent af klagesagerne de resterende firs procent kan afgøres uden beskikkede medlemmer

votering som danske handicaporganisationer beskriver

sker der således en reduktion i brugen af beskikkede medlemmer fra behandlingen af godt tyve procent af klagesagerne i dag til godt tre

af sagerne det finder vi er meget betænkeligt da lægmandsfunktionen har en særlig værdi blandt andet ved at sikre legitimitet i retssystemet

er vi ikke enige i den fuldstændige centralisering af klagesystemet som regeringen foretager med dette forslag

sociale nævn og beskæftigelsesankenævn i de fem regioner det er slut fremover og dermed forsvinder også en stor del af statsforvaltningernes funktion i hver af de fem regioner det betyder også at den læring og videndeling der er mellem kommunerne og nævnene forsvinder regeringen vil her sikkert sige at den læring sagtens kan fortsætte nu blot fra et eneste sted og det er fra ankestyrelsen men nærhed har også en væsentlig funktion og man glemmer også at statsforvaltningerne

som bliver foretaget nærhed er med til at skabe en bedre dialog blandt andet mellem

i forrige uge fremgik det af en

tredjedel af de kommunale afgørelser vi har at gøre med med en stor omlægning af klagesystemet og reduktion af borgernes klagemulighed er

jeg kan forstå af de mange mange høringssvar der er kommet ind at der også er samme bekymring

de ord som kommer fra enhedslisten der er ingen bekymring de har blot misforstået hvad det egentlig er det her forslag går ud på mener enhedslisten

har sendt høringssvar ind godt kan finde ud af at læse et lovforslag

der foregår ude i virkelighedens verden

flotte ord som at øge effektiviteten og dermed reducere ventetiden der skal være større ensartethed

ja vi er da enige i at der skal gøres noget ved ventetiden i klagesystemet ligesom der skal gøres noget ved de forskelle der kan forekomme i afgørelserne men vi mener ikke at løsningen er en total ændring af klagesystemet ved at nedlægge beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

rolle helt ned til sokkeholderne og fjerne nærhed og muligheden for læring mellem kommunerne og nævnene

ensartet afgørelse i de her sager og en højere kvalitet i sagsbehandlingen

vælger regeringen fuldstændig at ændre hele klagesystemet og reducere borgernes klagemuligheder endda uden at inddrage dem som sidder med det her område til daglig det finder vi uforståeligt

på den baggrund kan det konservative folkeparti ikke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

det vi gerne vil med det forslag vi

er jo faktisk at sørge for at borgerne oplever at få en bedre retssikkerhed at man har et klagesystem der virker at de fejl der bliver lavet bliver rettet og at borgerne får den hjælp de har ret til efter gældende lovgivning

bor at der har været for lange sagsbehandlingstider at reglerne i sig selv ikke har givet anledning til at borgerne i virkeligheden er blevet bedre behandlet så kan man sige og det er der nogle der gør

er det ikke et mål i sig selv at bevare

set fra min stol er svaret nej det afgørende må jo være hensynet til borgernes retssikkerhed med det forslag som vi lægger frem vil klagesagsbehandlingen blive placeret ét sted nemlig i ankestyrelsen de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene bliver dermed nedlagt

for at vi får en mere ensartet praksis for afgørelser på tværs af landet så det bliver uden betydning for sagsbehandlingen hvor i landet en borger bor

et andet mål er som jeg også nævnte at sagsbehandlingstiden skal blive kortere ikke mindst i de principielle sager

de principielle sager har vi været omkring flere gange og det er jo dem der er de meget meget få og som ofte tager alt for lang tid det vil man få gjort op med med den nye ordning de principielle sager kan fremover udvælges af ankestyrelsen blandt samtlige klagesager og dermed bliver der også bedre mulighed for at udvælge principafgørelser der er egnede til at vejlede kommuner på aktuelle fokusområder lige præcis den del af det

ankestyrelsen kan tage sager op hvis der er en ny afgørelse en en ny vejledning noget man gerne vil præcisere og vælge en sag som man synes er egnet til lige præcis det for dermed at kunne bruge den til at vise kommunerne at der er kommet en ny

praksis på området med lovforslaget skal de beskikkede medlemmer også fortsat medvirke i afgørelsen af principielle sager der danner grundlag for praksis i hele landet og herudover vil de beskikkede medlemmer bliver inddraget i et antal konkrete ankesager der ikke er principielle vi har været debatten rundt for og imod

det andet regeringens holdning er klar det her forslag vil betyde en bedre retssikkerhed det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og

en masse gode ting for borgerne og derfor er vi

vil jeg afslutte mit første indlæg og glæde mig til at tage imod spørgsmål både her og

skal afgøres for mig at se er det altså bedre for borgeren at man får en hurtig og korrekt sagsbehandling end at man først skal igennem et administrativt led dernæst får vi en mulighed for at få en langt mere ensartet sagsbehandling og det synes jeg faktisk må være rigtig vigtigt for borgere som jo ikke kan forstå at der er forskel på hvordan man

i sønderjylland det skal vi væk fra og det er det vi kommer med det

egentlig gerne høre har ministeren overhovedet ikke haft inde i sine overvejelser når man har læst de høringssvar at der altså er en bekymring på det her område som man skal tage højde for agter ministeren

jeg synes at der er blevet argumenteret rigtig fint for at det forslag der her bliver lagt frem vil betyde bedre forhold for borgerne og det vil jeg gerne tage en dialog

med folk om vi har haft en høring vi har møder hvor vi diskuterer frem og tilbage hvordan det skal være jeg synes ikke det er et ringere forslag vi lægger frem

er i dag det der er i dag er tværtimod omgivet af en masse usikkerhed lange sagsbehandlingstider ikke ensartet sagsbehandling alt afhængigt af hvor man bor i landet og en masse andre dårlige ting jeg synes det vi laver nu bliver bedre og jeg synes i øvrigt også det er værd

sager om ekspropriation familieret eller arbejdsskader har man altså også kun én ankeinstans så det er ikke nogen nyskabelse vi

både kunne leve op til de krav og de forventninger borgere må have på retssikkerhedsområdet samtidig med

effektivitet og at man hurtigt får afgjort de her sager men

retssikkerhed og mener at der er nogle store problemer i det her lovforslag blandt andet det med lægmandsfunktionen som de mener bliver reduceret markant mener ministeren overhovedet ikke at der er noget dér som man skal tage højde for

for principielle sager som udgør en meget lille andel af det samlede

almindelige sager behandles ikke ved den anden ankeinstans i ankestyrelsen i to tusind og elleve behandlede beskæftigelsesankenævnet knap sekstentusind sager og de sociale nævn knap tyvetusind sager af disse blev cirka to tusind sager på hvert område anket til ankestyrelsen

cirka en femtedel blev anket af kommunerne og fire femtedele blev anket af borgerne af disse var kun to hundrede og syv og halvfjerds sager på beskæftigelsesområdet og to hundrede og to og tyve sager på det sociale område principielle og blev behandlet som principielle det er helt almindeligt med én ankeinstans på en lang række områder hvor blandt andet hensynet til borgerens retssikkerhed må siges at være centralt

bliver man egentlig bestyrket i at der måske ikke er nogen grund til at være så bekymret det vi gør er at sørge for at ankestyrelsen

men hvad var det så for nogle to klageinstanser som ministeren mente at nogle gerne ville bevare

vi vil gerne have den skal ske hurtigere så borgeren ikke skal vente så længe vi vil gerne have at borgeren får den rigtige afgørelse først og ikke behøver at skulle trækkes igennem et klagesystem derfor gør vi det når vi nu eksempelvis

sagsbehandlingen bliver koordineret og at det er ankestyrelsen der skal tage beslutningerne der bliver kvaliteten sådan set bedre så det er korrekt at der var et administrativt led nogle administrative øjne der skulle vurdere sagen men i mine øjne og hvis man spørger mig

bedre med det nuværende system eller med det der kommer så vil jeg helt

ikke tager udgangspunkt i virkeligheden jeg forstår at ministeren ikke var enig i deres synspunkter og én ting men at sige at de her organisationer ikke ved hvad de snakker om misforstår det og ikke tager udgangspunkt i virkeligheden mener jeg

vil høre om ministeren er enig med herre finn sørensen i at de her mennesker

udgangspunkt i virkeligheden selv om de arbejder i virkeligheden

når ankestyrelsen i dag sådan set kun reelt er

så kan man jo stille det gode spørgsmål når det de almindelige sager

hvorfor er udgangspunktet så egentlig ikke at sige at det vi har i dag er at der kun er én klageinstans bliver det ikke bare en strid om ord jeg vil hellere have vi taler kvalitet og

går ud på at vi pensionsstyrelsen som jo er den instans der udbetaler

som i dag varetages af staten

i det andet land og

måske er nok så interessant og som i hvert fald

varetaget men når det giver mening at gøre det her skyldes det dels at der er tale om et relativt lille område

ekspertisen samlet sådan som vi jo også har det allerede i dag

også den skønsmæssige del af sagsbehandlingen i dag

set allerede per langdistance og derfor

som det også fremgår af kls høringssvar siger de at det

sådan i dag at de ganske tit retter henvendelse til

at det giver meget god mening at den vejledningsforpligtelse fremover vil ligge

det her for de borgere som bor i danmark

nogle administrative besparelser på seks million kroner det er selvfølgelig ikke et kæmpebeløb i forhold til hvad vi ellers nogle

er der måske nogle gange nogle der synes at noget med stordriftsfordele og

der snakker om men ikke så mange der gør noget ved her er altså så et

lille eksempel på at vi rent faktisk også får gjort noget

for tilkendelse og udbetaling af pension til borgere med bopæl i udlandet og andre internationale opgaver vedrørende social sikring

at medføre en besparelse på seks million kroner årligt da der jo vil ske nogle effektiviseringer af blandt andet administrationen af det offentlige velfærdssystem dansk folkeparti bakker op om forslaget og ser denne opgave som en naturlig opgave

som allerede har fået myndighedsansvaret for kommunerne for udbetaling og beregning af social pension til pensionister med bopæl i

beregning og udbetaling af pensioner til personer der bor i danmark giver en overførsel også af pensionsstyrelsens opgaver så absolut mening så har forslaget

også et effektiviseringspotentiale faktisk vil det allerede på kort sigt have stordriftsfordele på seks million kroner årligt så således ser radikale venstre ikke nogen grund til ikke at støtte forslaget og vi kan dermed støtte

vi jo finde os i det kunne da også føre til at vi

stemme for hvis der i det fremsatte forslag var tale om en forbedring der lappede på nogle af de forringelser der efter vores opfattelse ligger i hele konstruktionen

udbetaling danmark men det er der ikke tværtimod vi kan ikke se at der er nogen fornuftige argumenter for at nedlægge pensionsstyrelsen og overføre opgaverne og medarbejderne til udbetaling danmark med de opgaver der overføres fra pensionsstyrelsen vil udbetaling danmark også ændre karakter

man gå fra fortrinsvis at udbetale objektive ydelser som vi plejer at sige til også at træffe skønsmæssige afgørelser og løse opgaver der kræver højt specialiseret viden vi ønsker ikke at støtte den udvikling og den er jo faktisk også i strid med det

hele konstruktionen af udbetaling danmark

at centralisere disse ting fordi der var tale om

kommunerne men nu bryder man med den grundholdning til udbetaling danmark vi synes det er en rigtig dårlig undskyldning at

at de borgere vi taler om bor langt væk så underforstået

det anslås at der vil være effektiviseringsgevinster på mindst seks million kroner årligt det kan man så have sine tvivl om om holder i hvert fald vil vi sige at hvis man mener at det er nødvendigt at effektivisere og rationalisere

forstår vi ikke hvorfor man så ikke ville kigge på det i

nuværende pensionsstyrelsen vi deler hks betænkeligheder ved at en halvprivat organisation som udbetaling danmark der er uden en folkelig kontrol

også oplysninger om hvor de fysiske arbejdspladser for pensionsstyrelsens medarbejdere skal placeres men det er selvfølgelig set i den store sammenhæng en mindre ting

de mange forskellige kommentarer og opgaver og så bare

at jeg synes at det giver rigtig god mening at de sager

det de gør når man laver den her ændring

om ordet

og ikkebandemedlemmer slår sig løs

gøre en indsats på det kriminalpræventive

måske ikke er særlig uenige om men alligevel

uenige når vi så taler om dem

som er enige om at gøre en indsats på det her område og i øvrigt fortsætte det arbejde som

på lige netop det her område det drejer sig om at styrke indsatsen over for kriminelle og

kriminalitetstruede børn og unge det der er vigtigt

og indsigt i og noget hjælp til hvordan

en af de styrker som kommer med det her lovforslag er nemlig at vi kører videre med de indsatser der har været

ved hjælp af de her midler som kommer fra satspuljen

er der et andet punkt som er rimelig vigtigt

unge mennesker som bliver anbragt på

kan komme ud men at lukke institutionen på sådan en måde at man har styr på

er helt klar over hvorfor man lukker døren og hvor længe man lukker

ikke bare permanent gør de her ting og derfor hedder det delvis lukkede afdelinger for børn og unge så er der en sidste del som er

skulle gebærde sig ude i samfundet

under nogle ganske bestemte forudsætninger

lytte med på telefonen eller se hvad der er på computeren

genere folk uden for det opholdssted de befinder sig på der har været en række uheldige sager og derfor er det meget fint at der bliver taget nogle initiativer på det her område jeg synes at

det her lovforslag på mange måder

alle partier i folketinget gerne vil gøre noget for at

unge mennesker i at komme ud i kriminalitet

som sammen med deres store brødre render rundt og laver nogle

frygtelige ting som senere får nogle

for de mennesker det går ud over altså ofrene så derfor er det her altså en meget meget vigtig indsats

som kan være med til

det kan

være at der er tal der viser at ungdomskriminaliteten

over en årrække men jeg tror at mange af de her problemer vi ser ligger i de mørketal som

på kriminalitetsområdet så selv om de officielle tal kan være

jeg at det er rimelig vigtigt at man alligevel fokuserer så voldsomt på de ting som

så vi kan få stoppet den meget negative udvikling der er i gang specielt i nogle boligområder

det er styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger

af kommunalbestyrelsens kriminalpræventive tilsyn lovforslaget er som det også blev sagt af den forrige ordfører en opfølgning på nogle

men det er faktisk også en lempelse af en lov der blev indført i to tusind og ti om

etablering af døgninstitutioner med delvis lukkede pladser

alle sammen enige om at der er behov for den slags pladser men der er bare ikke etableret institutioner efter den lov og nu åbner vi så op for at vi kan få den slags pladser ved at de bliver

en selvstændig døgninstitution så får vi løst opgaven det socialpædagogiske indsatsområde og vi får hjulpet de unge

den indsats der er i det nogle har så i høringssvarene udtrykt nogle bekymringer over den tæthed der kan være mellem

nye delvis lukkede pladser det er dog min erfaring at såfremt der er den rette normering med socialpædagogisk forankring og udvikling på stedet

mestre den forskellighed børn og unge har behov for så jeg er ikke utryg ved det naboskab der opstår her

de tilbud der skal være men naturligvis skal vi alle sammen have et vågent øje

den etik og den behandling og den omsorg der gives

man får adgang til nogle sanktioner over for en vis gruppe

selvfølgelig ikke komme de andre til skade det finder jeg

der er gode regler for både i serviceloven og

de nye forslag der kommer i dagens lovforslag måske skal vi dog overveje om nogle af sanktionerne skal samles op i en slags protokol sådan at vi nemmere får

man arbejder med og hvad der har udløst sanktionen også fordi loven her jo skal evalueres om nogle år

det måske meget smart at man har samlet det

unges kommune og ikke

men det synes jeg vi kan drøfte i udvalgsarbejdet

meget godt at få tydeliggjort at når personer efter kriminelle handlinger dømmes til andre foranstaltninger end fængsel og anbringes på sociale institutioner så skal der selvfølgelig være en tryghed for at de

jo gøre indefra i kraft af internettet og i kraft af mobiltelefon som også venstres ordfører nævnte

ud og ind vi er også nødt til at se på den kommunikationsform der er

og voksnes værktøj i dag derfor er der brug for nogle ændringer i servicelovens regler om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten og det klares så også med lovforslaget her til sidst pålægger vi kommunerne at samle deres forskellige initiativer

at forebygge kriminalitet i en samlet plan

jeg synes nu det er meget fornuftigt at man samler de forskellige initiativer i en overskuelig plan som der er nem adgang til

svært ved at se at det skal koste ret meget ekstra administration

øvrigt også benytte lejligheden til at rose ministeriet for

lyttet meget til til de høringsforslag der er kommet ind det er sjældent vi ser at der er så mange

givet anledning til ændringer i det udsendte lovforslag

at demokratiet virker høringssvar nytter altså noget der lyttes

og så retter man ind efter de gode forslag der kommer ind under høringsrunden så socialdemokraterne støtter hele lovpakken også det at der skal ske en evaluering om nogle år

til at ændre samfundet i en bedre retning desværre er det en meget stor udfordring vi står med og som på det seneste har vist sig at være meget vigtig at tage sig af ikke mindst i dag hvor vi jo netop i dagens nyheder har set at der er stor fokus på fjorten årige kriminelle og hvad de foretager sig og

jo så kun beklageligt at det er sket lovforslaget som vi nu behandler skal ikke ses som værende løsningen på kriminalitetens gåder og årsager men forhåbentlig vil intentionerne og indholdet i forslaget når det vedtages være med til at forbedre forholdene i danmark satspuljepartierne har igennem flere år været opmærksomme på de udfordringer der er og via puljen har vi afsat midler og taget initiativer til at gøre noget ved området i to tusind og ti blev der taget initiativer til at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet så kommunerne fik viden

på deres indsats mod ungdomskriminaliteten

at der er områder som bør forbedres yderligere så der fortsat kan fokuseres på kommunernes indsats over for de kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge og det vil selvfølgelig kunne ske hvis folketinget forlænger de indsatser og jeg vil

det har fru karen j klint gjort udmærket som netop blev iværksat for tre år siden og det bakker dansk folkeparti selvfølgelig

til de kommende fire år til at sikre fuldbyrdelsen af de strafferetlige foranstaltninger som kommunerne udmønter på det sociale område med forslaget indføres der også mulighed for at etablere delvis lukkede afdelinger for børn og unge

på døgninstitutioner med dette initiativ vil det kunne forventes at kommunerne i højere grad vil oprette disse og dermed få et redskab som er mindre indgribende over for den unge end hvis vedkommende anbringes i en sikret afdeling dansk folkeparti finder at det er en forbedring men der er ikke tvivl om at det er en ændring som vi bør følge meget nøje det er vigtigt at der tages højde for retssikkerheden

for den anbragte og derfor er det også tilfredsstillende at der i aftalekredsen er

enighed om at vi om to år skal evaluere hele ordningen og der forventer vi helt klart at den her evaluering

i hvilket omfang de delvis lukkede afdelinger er blevet benyttet i kommunerne

hvor lang tid den enkelte har været placeret der og ikke mindst hvilke typer af personer det er der har benyttet dem men som sagt støtter

og voksne og udviklingshæmmede ikke står i en situation hvor de kan

kriminalitet det vigtigste må være at vi kan forebygge kriminalitet det vigtigste er at det ophold de har i en institution bliver så nemt smidigt og behandlende

mange langvarige overvejelser om hvordan vi gør det og fru karen klint gennemgik jo meget omhyggeligt lovforslagets indhold

blot sige at det her tror jeg på er den model

periode på to år tager vi en grundig evaluering og så siger vi er det den her vej frem men her og nu

som vækker nogen bekymring hos os det er selvfølgelig positivt at man fortsat har muligheden for

at kommunerne fortsat skal lave samlede planer for bekæmpelse af ungdomskriminalitet som et led i deres børnepolitik og det er selvfølgelig også rigtig positivt at ankestyrelsen

lever op til deres forpligtelser når de modtager indberetninger fra politiet

så er der to yderligere

i lovforslaget som indebærer en etablering af delvis lukkede afdelinger for børn og unge og en række yderligere

de har så svære problemer at de har begået

angives det i lovforslaget at formålet er at der skal ske færre unødvendige anbringelser på lukkede institutioner

at give en mulighed for at man kan være anbragt på en delvis lukket institution og kan flyttes

den åbne afdeling til den lukkede i stedet for til en ny institution hvis det er nødvendigt der er dog ikke rigtig nogen garantier

flere anbragt på delvis lukkede institutioner i stedet for på åbne institutioner og det vil vi selvfølgelig stille nogle spørgsmål til i løbet af udvalgsbehandlingen

tager i betragtning at der jo meget rigtigt er indsat en

evaluering af forslaget

angivet i flere af høringssvarene at der er tale om et nærmest kontraproduktivt socialpædagogisk tiltag

det vil vi selvfølgelig også spørge mere ind til i løbet af udvalgsbehandlingen når det kommer til de indgreb over

vidtgående meget vidtgående endda indgreb der er tale om muligheden for at indskrænke anbragtes adgang til telefoner og internet er én ting det er fuldstændig rigtigt som det er blevet sagt fra talerstolen at vi har set nogle skrækkelige eksempler

overgreb har kunnet kontakte børn

skrækkeligt og uhyggeligt og må ikke finde sted og derfor kan der være god ræson i at give mulighed for at afskære adgangen til telefoner og internet men samtidig

indebærer lovforslaget jo også at man giver adgang til at inddrage anbragtes effekter af ordens og sikkerhedsmæssige hensyn og vi er bekymret for at man ikke definerer og begrænser eller afgrænser den mulighed yderligere end det er tilfældet her

og kan krænke de anbragtes retssikkerhed unødvendigt vel at mærke

kan træffe afgørelser om at den anbragte låses inde i sin bolig det er også et meget

vidtgående indgreb alle de her ting skal der så samtidig kunne træffes beslutning om af lederen på opholdsstedet

hvilket vi også er bekymret for der kan selvfølgelig være grund til at træffe sådan nogle beslutninger hurtigt men

være helt sikker på i hvilke tilfælde det kan lade sig gøre og hvad konsekvensen er hvis lederen af et opholdssted træffer en forkert beslutning eventuelt gentagne gange i det hele taget

har vi i enhedslisten stor forståelse for at det kan være

vi også bekymret for at vi går længere end der er behov for og det er jo en afvejning som vi altid skal være meget påpasselige med og meget grundige med at foretage når det handler om indgreb i noget så grundlæggende som personlig frihed adgang til at kommunikere

mere

og at de unge dermed spilder deres chancer og går glip af de mange muligheder der er

forlænger kommunernes adgang til at hente rådgivning til deres forebyggende arbejde hos viso

udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

at politiet fortsat hvert år skriftligt skal orientere ankestyrelsen om i alt tre hundrede repræsentativt udvalgte underretninger til kommunerne om børn og unge hvor der er mistanke om at de er på vej ind på en fast kriminel løbebane

lovforslaget giver kommunerne bedre muligheder for at etablere det der bliver kaldt for delvis lukkede døgninstitutioner ved at de også kan få mulighed for at oprette nogle afdelinger i tilknytning til en åben institution

på en hel delvis lukket institution døgninstitution men ved at

hvor der er den helt rigtige faglighed

at den anbragtes brug af telefon og internet skal påhøres eller overvåges samt at der er mulighed for at afbryde

hvis det vurderes at det er nødvendigt

forhindre kriminalitet

de strafferetlige afgørelser som kommunerne skal udmønte på det sociale område

enhedslisten er jo ikke med i satspuljeaftalen og har derfor heller ikke været med i alle de debatter vi har haft og enhedslisten rejste også en

at med den aftale vi har lavet om eksempelvis tilsynsreformen hvor man jo skal til at indrapportere samtlige magtanvendelser

også taget højde for at der ikke vil være steder som anvender unødige magtanvendelser ligesom vi i det som vi har lagt frem her har særlige regler for hvordan det skal rapporteres og opsamles som også fru karen

nævnte vi se på om man kan systematisere det endnu mere og det gør vi selvfølgelig vi kigger på de ting

sige at vi har fået mange høringssvar og høringssvarene har givet anledning til at der er nogle ændringer men jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på at der beklageligvis er sket en lovteknisk fejl i ordlyden af den foreslåede § en hundrede og syv og tredive e stykke to

anbringelsessted på baggrund af en foranstaltningsdom ikke er omfattet af ordlyden og derfor vil vi

stille ændringsforslag om lige præcis den

det første af elementerne som vi har været omkring er det med at kommunerne stadig skal styrke deres indsats og

har sat penge af til den del af det en fortsættelse af det der tidligere har været

problemer med at overholde loven og også problemer med at iværksætte de nødvendige foranstaltninger der er på området det viser ankestyrelsens undersøgelser fra både to tusind og ti to og elleve

og tolv vi har en opgave her vi i fællesskab skal løfte derfor er det også godt at vi sætter penge af til formidlingsaktiviteter og til styrket rådgivning af både kommuner og bosteder i viso i socialstyrelsen

det har været en

den mulighed fordi kommunerne har skullet stå og træffe et valg om hvor man skulle placere en ung

at sørge for at et ungt menneske ikke får mulighed for enten at stikke af eller gøre dumme ting og hvis alternativet er at man skal

i en helt sikret institution som er et ganske anderledes regime så vil der være nogle der på en

man måske kunne løse deres problemer og deres midlertidige udbrud hvis man havde muligheden for at fastholde dem i en kortere periode og det er det som

uden at man behøver at skulle flytte så

der mulighed for at indrette det mere fleksibelt

at vi jo selvfølgelig følger op på det evaluerer det for at

om de indgrebsmuligheder der er i forbindelse med

glad for at vi blandt andet sætter penge af til at den her indsats kan blive forlænget men ligesom da vi startede med at rydde op på børneområdet og kiggede ud over et landskab hvor ikke alle kommuner havde et beredskab for hvordan de skulle håndtere hvis der var børn eller unge som man havde mistanke om blev udsat for overgreb eller vold så kan man jo også nu

penge af til at kommunalbestyrelserne skal udarbejde en plan for en sammenhængende indsats

ungdomskriminalitet som led i en sammenhængende børnepolitik

for den indsats der bliver leveret i kommunerne

understøtte den indsats i kommunerne hvordan vi kan hjælpe dem til at levere bedre og til at sørge for at der bliver mere systematik og

faktisk hjælper de børn at at sænke den kriminelle lavalder er ikke

unge som skal være et sted som er anbragt et sted men

det er hverken trygt for samfundet eller for dem selv men hvor vi godt ved at der vil være andre perioder hvor man ikke behøver at være lige så striks men hvor man altså omvendt ikke behøver at sige til de her unge mennesker at de skal være en andet sted hele tiden fordi vi godt kan håndtere de udfordringer der er med dem når det går meget galt og når det brænder på

og det er herre michael aastrup jensen som ordfører for venstre værsgo

bedre konkurrencevilkår mellem de forskellige tv stationer

også være i medieforbrugernes bedste interesse desværre er salget ikke en del af forliget bag medieaftalen og den dertil hørende tillægsaftale gældende for to tusind

til to tusind og fjorten vi må erkende at

sig væk fra salget af tv to og dermed også væk fra en ordning med forbrugerne i højsædet

er sket med henblik på et salg og uden et salg kan man diskutere fornuften i det store samlede antal statsejede kanaler

kommercielle stationer heldigvis rummer lovforslaget om medieforliget også flere positive elementer blandt andet er beslutningen om at slukke fm båndet både af en tidssvarende og konkurrencedygtig karakter vi er trådt ind i en digital tidsalder og radioen bør følge trop så vi kan sikre den bredde af radiostationer som der efterspørges desuden har en stor mærkesag for venstre været at vi

så private producenter stadig væk kan være med til at lave tv produktioner af høj kvalitet til gavn for os alle sammen

også meget glade for at vi nu får fokus på valgfrihed for den enkelte

også indholdsleverandørerne til at lave flere a la carte løsninger så man kan få lov til at bestille og ikke mindst betale for de kanaler som man ønsker og ikke mere vi synes også

fint i tråd med det arbejde om frit valg for de nuværende kunder vedrørende fællesantenneanlæg

igennem længere tid her hilser vi også med tilfredshed at regeringen

absolut ikke lutter roser høringssvarene afspejler blandt andet utilfredshed

produktplacering ændringerne står i skarp kontrast til de lande som danmark ellers sammenlignes med det betyder at ændringerne dermed forringer konkurrencemulighederne for danskproduceret fjernsyn sammenlignet med udlandet fordi udenlandsk producerede programmer stadig væk

for produktplacering men på trods af tidslerne støtter venstre lovforslaget l en hundrede og seks og tredive idet venstre er en del af forliget om

fuldstændig uden om de betalingsmure som der er på en lang række dagblade i dag

og simpelt hen bringer nyhederne på deres hjemmesider

er der også andre elementer så jeg tror også

radio skal være sådan en mastodont som sidder på det hele vi synes der skal være en fin balancegang så man har public service samtidig

har de private kommercielle stationer på både radio og tv siden den balancegang glæder vi os til at vi kan tale om og vi glæder os også til

men også et medieforlig som fastholder det private produktionsmiljø som en uundværlig bidragsyder til udvikling af og produktion af godt dansk medieindhold og et medieforlig som også slår fast at tv to skal fastholdes i offentligt eje og som sådan værnes mod den udhuling af public service indhold og kvalitet som meget let ville kunne blive resultatet hvis tv to blev købt af en af de internationale rent kommercielle tv aktører

side havde vi tre særlige ønsker vi gerne ville have indfriet

børne tv på dr et godt og kvalitativt tv indhold til børnene er en utrolig vigtig prioritet ungerne skal have flere tv vitaminer og mindre tv slik og det lykkedes med medieforliget dr har nu en børne tv kanal for både de store børn og små børn og samtidig kan dr nu introducere særskilte nyhedsudsendelser for børn det er en rigtig god ting som vi glæder os over socialdemokraterne havde som det andet ønske

med det kongelige teater om at sikre at langt flere danskere får glæde af de mange forestillinger som produceres på teatret og som der bruges mange penge på det er også lykkedes ved at vi i medieforliget og før det også aftalen om det kongelige teater har forpligtet institutionerne til et tættere samarbejde om tv transmission af forestillinger fra det kongelige teater så de kommer til gavn og glæde for flere danskere det er også lykkedes ja det kongelige teater er faktisk gået videre ved at søge samarbejde med en række af landets biografer om også at kunne transmittere direkte

operaen som vi blandt andet kender det fra udlandet det er der også grund til

som det tredje ønske ville socialdemokraterne gerne sikre ressourcer til de regionale tv to stationer som er populære og som for nylig har introduceret fire og tyve timerskanaler også på det punkt kunne der opnås bred enighed blandt folketingets partier og det er lykkedes at give tv to regionerne bedre betingelser for at producere godt kvalitativt tv med lokalt og regionalt indhold de tre forhold kunne vi for så vidt klare uden lovændringer men på en række af medieaftalens punkter er en ændring af loven altså nødvendig det

de regionale tv to virksomheders kanaler

konstatere at kanalerne i forvejen bliver distribueret og

ikke brug for et lovkrav hvis det ændrer sig kan vi lave det om vi gennemfører en opstramning af drs adgang til kommerciel sponsorering dr får licensmidler og skal derfor ikke sponsoreres kommercielt det er logik vi bemyndiger nu kulturministeren til

kunne ændre dækningsområderne for de regionale tv to virksomheder der er rundtomkring i landet nogle grænsestridigheder i forhold til hvilken region folk gerne vil kunne se før var der veto hos tv to regionerne sådan skal det ikke være

bliver det ikke fremover med loven vi indfører også støtte til uddannelsesaktiviteter for de ikkekommercielle radio og tv stationer for at skabe rammer for forbedret programkvalitet vi afskaffer radiolicensen fra den første juli to tusind og tretten sådan at man ikke behøver at betale licens hvis man kun har radio vi genindfører forbuddet mod produktplacering på tv sådan at vi igen sikrer at reklame fremstår så klart som muligt for forbrugerne

ophæver vi finansministerens bemyndigelse til at sælge statens aktier i tv to som følge af at

to altså fortsat skal være i offentligt

naturligvis også kan anbefale vi

skal postes masser af penge i nogle lokale

kan herre mogens jensen ikke se at der er nogle problemer i forhold til

at vi i danmark har et mediemarked hvor staten både på radio og på tv

i danmark i form af dr og et tv to og nogle tv to

jeg synes at kvaliteten af det de laver er rigtig rigtig

til hvad jeg oplever mange andre steder i europa hvor man har

mange flere private tv stationer men hvor kvaliteten af det de sender er meget dårligere end det vi har i danmark hvor vi har offentligt ejede medieinstitutioner

er til de ting der sker her men herre mogens jensen

er god

er fantastisk når det er offentligt vi siger ikke at der ikke skal være public service det som er spørgsmålet er når danmarks radio fuldstændig massivt dominerer radiomarkedet når staten igennem danmarks radio med et hav af nye tv

og tv to dominerer tv markedet

den mangfoldighed der gerne skulle være den forskellighed der gerne skulle være den konkurrence der gerne skulle være

de private produktionsselskaber og tv selskaber

vi har en fornuftig balance mellem

to regionerne som fungerer godt og til danskernes tilfredshed og samtidig altså også private alternativer som fungerer godt og skaber overskud i danmark

vejen for når man indgår sådan et forlig er resultatet jo at

man giver lidt og man tager lidt i forhold til ens ønsker dansk folkepartis overordnede mål var jo blandt andet at fastholde drs forpligtelse til fortsat at formidle kristen kulturarv og derfor synes vi

det var en sejr for dansk folkeparti at det kom til at indgå i aftalen

vi gik med i forliget derudover

en række andre gode takter i forliget

gennemfører vi nu at radiolicensen afskaffes det vil særlig være til glæde for de blinde og stærkt svagtseende som i dag kun betaler radiolicens som fremover altså ikke skal betale licens en anden god ting er at der nu strammes op

reglerne om kommerciel sponsorering af enkelte tv programmer på danmarks radio og produktplacering i programmerne det er godt for gennemsigtigheden og troværdigheden på dansk tv

er programfladen fri for skjult reklame det er et både godt og sundt princip og det glæder vi os over i dansk folkeparti når det så er sagt

der selvfølgelig også er knaster i forliget som ikke altid har groet i den have man selv går rundt i

ser vi da heller ikke opgivelsen af at privatisere tv to som som noget

en udskydelse til der kommer et andet politisk flertal eller markedet for tv medierne er bedre så tanken om at opgive salg af

vi fra dansk folkepartis side nøje overvåge om danmarks radio lever

vi finder nemlig at der er en række eksempler

vi synes kunne være acceptabelt

til aftalen for eksempel finder vi ikke at danmarks radio er kommet godt fra start med det nye dr tredje det har ikke den kvalitet som man kunne forvente af et public service tilbud men det kan være startproblemer og vi vil i hvert fald overvåge situationen nøje i

se om det bliver bedre vi finder også danmarks radios dispositioner på radiofronten besynderlige særlig de mange ændringer i værter og programflader

det bekymrer os men alt i alt

følge udviklingen i danmarks radio og

holde både dem og ministeren op på om de overholder deres forpligtelser i forbindelse med servicekontrakten som jo også skal revideres

for de nærmeste uger men vi støtter altså forslaget i sådan et forlig

blandt andet er det blev besluttet at opretholde det offentlige ejerskab til tv to danmark

blevet gjort opmærksom på at der har været udfordringer

eksterne producenter og vi foreslår derfor at lempe på dette krav vi er samtidig opmærksom på at dækningsområderne for de regionale tv to virksomheder ikke nødvendigvis er optimale og foreslår derfor at bemyndige kulturministeren til at ændre disse i forhold til dr foreslår vi at produktplacering og sponsortilskud til public service programmer skal forbydes ejere af fællesantenneanlæg har i dag en forpligtelse til at fordele drs og de regionale tv to virksomheders kanaler denne forpligtelse foreslår vi ophævet dog med opretholdelse af forpligtelsen til fordelingen af visse tegnsprogs og synstolkede programmer sidst men ikke mindst

vi fra radikal side gerne fremhæve forslaget om at afskaffe radiolicensen

første juli i år forslaget forventes samlet set at have en positiv påvirkning på mediebilledet og derfor kan det radikale venstre fuldt ud støtte

i det her lovforslag eller i den aftale som vi

radio og tv som vi ikke betragter som fremskridt det betyder jo ikke at der

været større fremskridt og at noget ikke kunne have været bedre det må vi jo altid huske at sige så folk kan genkende os men jeg vil ikke undlade at sige at vi er tilfredse med

tilfredse med at ideen om at sælge tv to til en eller anden privat kommerciel virksomhed er opgivet jeg tror sådan set at det vil give tv to

muligheder for at udvikle en profil som er langt mere orienteret i retning af at opfylde nogle public service forpligtelser end det forsøg man har haft i de senere år på at udvikle en profil

salgbar på det kommercielle marked

også meget meget tilfredse med at der er sket en rimelig tilførsel af penge til danmarks radio der gør det muligt for danmarks radio i større udstrækning at producere programmer med et public service indhold der også er målrettet de grupper som man måske tidligere har haft svært ved at ramme og de grupper som tidligere har måttet lide under at der har været

meget sparsomt public service tilbud på deres område jeg kan høre på debatten om dr tre

er en vis reminiscens fra de gode gamle dage hvor man havde en tilsvarende debat ved p tre start

er nogen der mener at p tre ikke er en del af danmarks radios public service forpligtelse og efter min mening har danmarks radio også

og jeg kan love at enhedslisten vil overvåge dansk folkepartis overvågning af danmarks radio

vi har ikke noget ønske om at have yderligere politisk kontrol med danmarks radio vi har ikke noget ønske eller nogen intention om på nogen som helst måde at vanskeliggøre danmarks radios mulighed for

må bare i al stilfærdighed sige at når nogle fremhæver at det skulle give bedre kvalitet at overlade mere til markedskræfterne så ved jeg ikke rigtig hvilke studier af situationen på mediemarkedet i andre dele af verden det er baseret på men men det kan vi måske høre mere om

senere i debatten vi synes også det er godt at der er blevet løftet økonomisk i forhold til tv to regionerne der er nok stadig væk lidt forskel på det ambitionsniveau vi har når vi

skal sende fire og tyve timer og så de penge de har men det må de jo prøve

håndtere og nogle af dem gør det vel også ganske godt så repræsenterer aftalen jo også et brud med senere års synes jeg triste udvikling hvor man sådan langsomt har udhulet støtten og bevillingerne til de ikkekommercielle radio og tv stationer

kvalitetsmæssigt og med hensyn til hvor mange seere og lyttere de har det forsøger vi så

gøre noget ved nu ved faktisk for første gang i mange år at give lidt ekstra penge

forsøge at fokusere på et egentligt lokalt indhold og på den måde måske også få koncentreret pengene på de områder hvor der er noget der er værd at støtte det synes jeg også er et rigtig godt og fornuftigt fremskridt jeg skal også tilføje at vi i forhold til danmarks radio og tv to regionerne er meget glade for

stadig væk har fokus på at vi skal sikre at der er et privat

rigtig rigtig mange

radio og andre steder som aldrig var blevet produceret hvis man ikke havde haft det her uafhængige producentmiljø derfor er vi glade for at det

sikre at der stadig væk er gode muligheder for dem vi synes at de indskrænkninger der er sket

og stoppe sponsorering af

gode og fornuftige tiltag som kan reducere det

medierne jeg ved godt at man aldrig stopper den slags men man kan godt forsøge at begrænse det selv om man ikke kan stoppe det fuldstændigt

mener at når vi nu stopper for sponsorering af dr programmer

særlig hjælp til private tv virksomheder der kan få sponsoreret deres programmer

vi har afskaffet radiolicensen jeg er glad for at vi nu har igangsat et udredningsarbejde med henblik på at se om der kan udvikles alternative måder at finansiere radio og tv på til det licenssystem som vi har i dag som på mange måder socialt og så videre ikke er særlig velfungerende jeg har godt set at ministeren har sagt at

men jeg anerkender helt og fuldt at det er et af de fingeraftryk dansk folkeparti har sat på aftalen

noget tilbageskridt det betragter jeg som status quo

status quo som danmarks radio indtil nu har håndteret synes jeg på en god og tilfredsstillende måde

ikke kan blive lige så dyre produktioner fordi produktplaceringen ikke kan være en del af den økonomi eller betyder det at hvis enhedslisten havde magt som de havde agt så ville man heller ikke kunne få lov til

stammer fra andre lande så kan man ikke vide det med sikkerhed

jeg tror at man må se i øjnene at problemet med at vedtage at man ikke må vise nogen som helst programmer eller film i dansk tv hvor der er produktplacering i ville blive en alt for stor indskrænkning i

radios mulighed for at vise folk de ting som de har en vis forventning om

jeg mener stadig væk det har en betydning at vi nu ved at i de produkter som danmarks radio producerer og som

produktplacering det synes jeg er en god og fornuftig ting jeg er så enig i at det

med i den aftale som ligger til grund for det her lovforslag

med velberåd hu jeg kan jo høre på debatten at der er indtil flere af partierne som kunne have

hvad de mener om forskellige punkter i aftalen

har så valgt at gå med måske med samme ræsonnement som man har ladet energiafgifterne stige med i energiaftalen og skatter og afgifter stige med

og det er vi af forskellige årsager for det første synes vi det er forkert at man nu vil droppe privatiseringen af tv

privat kommerciel station som tv to fuldstændig på lige fod med tv to i norge eller tv fire i sverige hvor det fungerer ganske udmærket der var nogle der efterlyste steder hvor man har private kommercielle tv stationer der fungerer fint og der vil jeg så nævne norge og sverige som gode eksempler

hvor det egentlig fungerer fint jeg var også ærgerlig over at bemærke

det radikale venstre skiftet holdning

man jo også gået den anden vej i stedet for at liberalisere reklamereglerne yderligere som man har gjort de seneste par gange

jeg mener det er tosset

producenter ikke kan lave produktplacering

udenlandske programmer som tv stationerne så

spørgsmålet om de her ikkekommercielle radio og tv stationer som man fortsætter med at yde

som selv set fra liberal alliances synspunkt er svært at finde andre steder i den offentlige sektor og vi synes ikke det er rimeligt at man bliver ved med det

det er min fornemmelse at de fleste mennesker faktisk godt ved at det er

lidt skandaløst men man synes det er hyggeligt at nogle mennesker som

tv stationer for offentlige midler det synes jeg ikke er rimeligt at man bruger penge på

godt sige helt overordnet

er nogen misforståelse at liberal alliance

vi ønsker at det skal finansieres på en anden måde

på finansloven at det skal finansieres det er bare så man har den grundforudsætning på plads så mener vi at der skal være ordentlige konkurrencevilkår mellem de private aktører og de offentlige aktører på mediemarkedet og det ville jo være skønt hvis vi havde nogle reklameregler

danskerne har valgt at sige ja til de reklameregler som

større diskussion om hvad public service egentlig

det synes jeg faktisk vi trænger til en ordentlig diskussion af og jeg ved jo godt at man forhandler public service kontrakt

og spørgsmålet er om det ikke vil være en god idé at man enten

vil være meget gavnligt for den fremadrettede diskussion at vi prøver at definere og indsnævre hvad

vi vil kalde public service

være rigtig godt for os alle sammen hvad man end måtte mene

nyt medieforlig med de holdninger som i hvert fald et par større borgerlige partier har givet udtryk

må jeg håbe at der har været folketingsvalg inden den aftale skal indgås for

at der vil være en socialdemokratisk aftale der vil gælde i hele den kommende første forhåbentlig regeringsperiode for en ny borgerlig regering

særlig bevilling

at tv lavet af udviklingshæmmede

mulighed for dem for at udtrykke sig i et samfund hvor det måske er lidt svært for de her grupper

socialministeriet så det behøver ikke at ligge på kulturministeriets område hvis det endelig skal være

mere en teknisk diskussion

sige at det gode arbejde der laves lige præcis med tv glad

beskæftigelsesprojekter for medlemmer af

stationer som ikke bliver set af noget menneske

forsøg på at tale uden om de problemer der i virkeligheden er og som jeg har forstået der også er en vis

bare sige at der år efter år opkræves mere licens end man politisk egentlig har aftalt og de penge burde jo rettelig betales tilbage til licensbetalerne i stedet for at

man kan lide dem eller ej det synes jeg jo er politisk smagsdommeri men det må stå for herre simon emil ammitzbølls regning vedrørende licensen

ikke rigtigt at selv om

er det lykkedes dr blandt andet gennem effektiviseringer og

sikre os fire nye tv stationer over den samme periode og et hav af nye radiostationer blandt

prøver at blande hensynet til folk med handicap sammen med hvad nogle folk laver af diverse mærkelige tv

i hjemmet det er jo ikke sådan at vi dermed mener at alle mennesker skal kunne få tabt arbejdsfortjeneste for at passe børn i hjemmet

på lige fod vil vi gerne være med til at sørge for at kunne give

ved at sige noget skraldeværk at det er dårlig kvalitet og

at ordføreren skulle gå hjem og slå op på det der hedder ditnettvdk så kan han i hvert fald se en

der er ovenikøbet tæller på så man kan se hvor mange der

at se de forskellige indslag

offentlige sidde og vurdere hvem der så skulle have hvilke sendetider

netop nettet som herre morten marinus siger ethvert menneske kan købe et kamera ethvert menneske kan loade ting op på nettet og det

bare gøre i fred spørgsmålet er hvorfor skal det offentlige og skatteyderne belemres med

betale for det så kan de jo sådan set også enten tage betaling eller lave reklamer og så kan det køre af sig selv det som man som lovgiver må

sig selv er at når man tvangsopkræver licens fra almindelige danskere så må der virkelig være en god grund til at man gør det og det kan ikke være at alle mulige hobbyprojekter

som man skal bruge pengene på det er ikke vores holdning jeg

ingen problemer med at dem der laver godt lokalt public service tv

at der i hvert fald er mange brodne kar jeg kan da også se efter

jeg har brugt en del tid her i københavn at der findes kanaler som ikke lever op til de forventninger man kunne

licensmidler men at sige at alt er dårligt og er hobbyprojekter synes jeg simpelt hen er under lavmålet

der skal bruges penge på i det her samfund synes dansk folkeparti virkelig det er rigtigt at man skal bruge sted mellem halvtreds og hundrede million kroner om

er med til at sikre at der er nogle mindre

det monopol som danmarks radio ellers kunne have hvis det var en ensidig satsning i medieverdenen på danmarks radio jeg synes at det skaber pluralisme også lokalt

der ikke stilles krav til de stationer der stilles jo netop i henhold til den nye medieaftale

ikkekommercielle lokalradio og tv stationer

at sikre pluralisme og mangfoldighed i det samlede mediebillede i danmark og for at sikre at der også er nogle lokalt funderede aktiviteter der kan bidrage til

vil tilsyneladende fastholde en øget monopolisering ved netop ikke at understøtte den pluralisme og mangfoldighed som de lokale aktiviteter

i ministerkontorerne i de seneste år og slet ikke har været ude og prøve at tænde for tv apparaterne og set hvad der egentlig bliver sendt og jeg er dybt forundret over at et parti som det konservative folkeparti

forsvarer at offentlige kroner skal bruges ordentligt

skal bruges færre penge i den offentlige sektor forsvarer at man bruger et stort tocifret millionbeløb hvert eneste år på at nogle mennesker kan pleje deres hobby

fra den kant jeg synes man skal gå ind og prioritere jeg synes at man skal gå ind og sørge for at der er en reel mangfoldighed ved ikke at have en så massiv støtte til

tv selskaber men det betyder altså ikke at enhver mand med et videokamera

til en afbalanceret og god medieaftale

tvivl om som debatten også har vist at danmarks radio fylder meget i mediebilledet og på den måde

selvfølgelig også fylder meget kan man sige i den aftale vi har indgået om

medierne i de kommende år og i den lovgivning der lægges op til her for det konservative folkeparti er det vigtigt at vi har en stærk nationalt samlende public service medievirksomhed som danmarks radio det er kulturpolitisk

det er med til at bidrage til at vi har en fælles national kultur nogle fælles referencerammer i det her land i sidste ende er det faktisk med til

og derfor er det selvfølgelig også vigtigt

holder fast netop i public service delen men samtidig er meget opmærksomme på at danmarks radio ikke skal vokse til en monopolagtig mastodont der totalt dominerer

det vil sige til andre medieaktiviteter end dem som danmarks radio står for

der skal findes der og den synes jeg egentlig vi har fundet meget godt i den medieaftale der er indgået der kan man jo blandt andet

glæde sig over at vi har fastholdt public service puljen og dermed sikrer

det private producentmiljø en væsentlig aktivitet jeg noterede mig med stor glæde og fornøjelse at

per clausen gav udtryk for at det også er noget enhedslisten er stærkt optaget af

enhedslisten og det konservative folkeparti om at det er vigtigt at vi understøtter det private producentmiljø

at foretrække og der er altså skridt her i medieaftalen i retning af større frihed med hensyn til kanalvalg

aftaler tale om et kompromis det var jo en lang forhandling vi havde og jeg vil især fremhæve

der ikke skal være tvivl om det at når det konservative folkeparti er gået med til

have nogen som helst fuldmagt til at sælge tv to

er det et udtryk for at det er en naturlig konsekvens af at vi altså i øjeblikket har et flertal

også sige at lige her og nu er markedet ikke til det og tv to situation er måske heller ikke til det men der skal ikke herske tvivl om og det vil jeg godt understrege her fra talerstolen at det fortsat er det konservative folkepartis langsigtede mål at vi skal privatisere tv

igen at give finansministeren en bemyndigelse til at sælge

afgørende for os er at der er en fornuftig balance som jeg sagde nemlig at vi har et danmarks radio som er en samlende national kulturpolitisk faktor med en public service forpligtelse men i balance med at der skal

andre medier det synes vi er nået nået med med den medieaftale vi har indgået

har accepteret for at kunne få en afbalanceret løsning

så har jeg noteret mig herre simon emil ammitzbølls forslag om at lave en høring om public service det kan jo ske i regi af kulturudvalget det kan også ske i regi af kulturministeriet

for lovbehandlingen

vi medvirker gerne forslaget udmønter medieaftalen fra to tusind og tolv som varer til to tusind og fjorten den blev indgået den niende oktober og der er kommet en tillægsaftale til som blev indgået den treogtyvende november medieaftalen har

til formål at styrke de danske public service medier og opfylder dermed også regeringsgrundlagets målsætning om netop det fordi vi jo gerne vil give et lille sprogområde mulighed for at tilgodese kvalitets tv og radio til alle målgrupper på det sprog vi har i danmark nemlig dansk styrkelsen sker både ved mindre detailregulering og tilførelse af licensmidler til blandt andet en øget indsats over for børn og unge og i forhold til dansk musik samtidig

er det en aftale som sikrer en fortsat udbygning af det digitale radiosendenet og ikke mindst fastsætter en omend betinget dato for slukning af fm nettet det fremgår desuden af medieaftalen at det tidligere forbud mod produktplacering skal genindføres og at danmarks radio som udgangspunkt

adgang til at modtage sponsortilskud til public service programvirksomheden fra kommercielle virksomheder de forbud indføres blandt andet ved denne lovændring

fremgår det af medieaftalen at det offentlige ejerskab af tv to

lægges der med lovforslaget også op til en ændring af bestemmelserne om de regionale tv to virksomheders produktion af programmer og virksomhedernes såkaldte entrepriseforpligtelse med andre ord foreslås det at ændre den nuværende bestemmelse i loven om at de af de regionale tv to virksomheders programmer der ikke er nyheds eller aktualitetsprogrammer fortrinsvis skal tilvejebringes ved køb hos øvrige

et rimeligt omfang fremefter

en lempelse af forpligtelserne for tv to virksomhederne

fordi de regionale tv to virksomheder i deres høringssvar vedrørende lovforslaget har fremsat ønske om at forpligtelsen helt blev ophævet deres ønske foreslås derfor delvis imødekommet så udlægningskravet bliver lempet regeringen forventer at lovforslaget vil være med til at sikre den nødvendige positive udvikling af de elektroniske medier de kommende år jeg ser frem til videre behandling af lovforslaget og håber på en positiv behandling i

faif direktiv som dækker investeringsområdet det skal bidrage til at skabe mere gennemsigtighed på de finansielle markeder i eu og dermed er

lovforslaget med til at sikre en bedre beskyttelse af europæiske investorer med forslaget

indføres der i virkeligheden en helt ny lov som omfatter forvaltere af alternative investeringsfonde det drejer sig om specialforeninger hedgeforeninger professionelle foreninger fåmandsforeninger som de kaldes og andre kollektive investeringsordninger disse alternative investeringsfonde vil fremover blive reguleret i en selvstændig lov de vil altså ikke

længere blive reguleret efter lov om investeringsforeninger

der indføres nye regler og krav

forvaltere af alternative investeringsforeninger og finanstilsynet vil kunne skærpe tilsynet med disse fonde og foreninger blandt andet skal en forvalter af en alternativ investeringsfond fremover enten have en tilladelse eller lade sig registrere hos finanstilsynet en forvalter skal også leve op til et ensartet minimumsniveau som gælder for forvalterens indretning indretningen skal

leve op til et minimumsniveau for aflønning kravet til forvalterens ledelse investeringsbegrænsning krav til årsrapporter med mere det bliver også muligt at etablere grænseoverskridende aftaler om

forvaltning af alternative fonde

hvilket vil bidrage til at skabe gennemsigtighed på feltet vi er af den opfattelse

at konkurrenceudsætte forvaltningsydelser for disse alternative investeringsfonde inden for eu området konkurrenceudsættelse vil alt andet lige bidrage til at sikre et mere effektivt marked og det vil være med til

sikre at de bedst kvalificerede forvaltere får ansvaret for at forvalte de alternative investeringsfondes midler inden for eu området det er for os at se også et plus at der indføres ensartede regler som vil være med til at skabe øget tryghed for investorerne vi er derfor positive over for det af erhvervsministeren fremsatte

to tusind og fem sammenlignede visse kapitalfondes opkøbsmetoder i tysk industri med

sværme af græshopper der rykker ind i et område æder alt ned til grunden og flyver videre til det næste sted uden at se sig tilbage citat slut den sammenligning

rummer desværre også en ubekvem sandhed nemlig det faktum at nogle kapitalfonde lader sig friste af muligheden for hurtig profit på bekostning af job på bekostning af arbejdspladser på bekostning af virksomheder på bekostning af samfundets bedste og lad mig sige det

er socialdemokraterne dybt imod

rasmussen der i to tusind og syv igangsatte arbejdet med regulering af kapitalfonde i eu det har været en lang

sej proces med mange forskellige interesser involveret dansk folkepartis ordfører nævnte netop at også det danske folketing har været kernen i forhold til dette og jeg kan også kun anerkende

indføre en særskilt regulering af forvaltere af alle andre fonde end fonde omfattet

skal skabe et mere effektivt indre marked for forvaltningen af alternative investeringsfonde til gavn for konkurrencen og dermed for den enkelte investor herudover skal lovforslaget sikre at investorerne oplever større tryghed og gennemsigtighed med deres investeringer i alternative investeringsfonde dagens lovforslag indeholder blandt andet krav

fremover enten skal have en tilladelse eller skal lade sig registrere

finanstilsynet at forvalteren skal leve op til et ensartet minimumsniveau for så vidt angår forvalterens indretning

forvalterens ledelse investeringsbegrænsninger årsrapporter ophør

alternative fonde skal indrettes og drives

konkrete krav til forvalterne om hvordan de alternative investeringsfonde skal indrettes og drives det er ikke urimelige krav

lovgives der på flere fronter over for den finansielle sektor dagens lovforslag skal ses i forlængelse af den indsats der er igangsat centralt i eu og i regeringen for at sikre en stabil finansiel sektor socialdemokraterne støtter generelt den proces der foregår i eu og som vi også

inspirationskilde til og vi vil gøre vores til

konkrete forslag går jeg derfor også ud fra at det vil glæde især de eu venlige oppositionspartier at regeringen har valgt at implementere direktivet meget præcist

kan socialdemokraterne støtte det fremsatte lovforslag

hilse fra sfs ordfører fru karina lorentzen dehnhardt som ikke er

der intet galt i det der bare er væsentligt

der en fælles europæisk regulering som sætter lige præcis de begrænsninger op som

præcis de her fondes ageren

det jo selvfølgelig også udtryk for et fælles arbejde

nået frem til en konsensus som er som den nu ligger

men det ændrer selvfølgelig ikke på at det også er i danmarks interesse på mange forskellige myndighedsniveauer ikke kun når det handler om den finansielle sektor men også når det handler om politimyndighed skatteindsats

de øvrige medlemslande i eu med at blive lige så dygtige til at foretage den myndighedskontrol som vi er

for eksempel forbrugerombudsmandens område hvor vi må sige at en række lande har en række udfordringer når det handler om lige præcis den del

det ændrer jo ikke på at grundprincipperne i hvert fald

dengang hvor vi havde en borgerlig regering men men dengang var venstre og konservative

den her øgede åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne blandt andet set i

det her lovforslag det er jo sådan som socialdemokraternes ordfører også sagde

lægger op til en mere ensartet beskyttelse af alle investorer der er lagt op til større gennemsigtighed og der er lagt op til en større åbenhed over for investorerne der bliver også indført de her ensartede minimumskrav således at vi er sikre på at

baggrund for de virksomheder som vil være kapitalforvaltere

have en decideret tilladelse til at måtte udøve deres virksomhed

det her initiativ åbent og helhjertet igennem hele processen det er sådan at det her reelt er implementeringen af et eu direktiv

glade for eu direktiver i det hele taget vi tager altid

er de positive er de til gavn for danmark danske investorer danske forbrugere eller andre og så er det indholdet som gør om vi

sådan set kan støtte de enkelte delelementer med det her lovforslag

vi af den overbevisning at det til fulde er i tråd med det

der tidligere er blevet givet tilsagn om

også godt at man måske kunne have behandlet de her

tre lovforslag nogenlunde samtidig det bliver de så også nu her med to forskellige debatter men vi synes faktisk at

og åbenhed styrker konkurrencen og det betyder at forbrugerne får et bedre produkt og til den rigtige pris og at de i øvrigt ved hvad de har købt

kapital flytter rundt mellem landene og derfor er det vigtigt for danske investeringsforeninger at det

er blevet vedtaget i eu så det gælder på tværs af lande i implementeringen har vi

vi lovgiver på samme måde som i andre lande så investeringsforeninger i danmark ikke får mindsket deres konkurrenceevne ud over det er der også en række rigtig fornuftige reguleringer af det her marked så vi kan modvirke spekulation og andre uhensigtsmæssige ting på det her marked vi støtter varmt op om direktivet og også om den her lov der

øgede muligheder for at dem der vil misbruge reglerne

af hænde når det er en udenlandsk baseret finansiel virksomhed der opererer i danmark nu nævnte jeg før at det jo kunne være fonde der er etableret i letland

er som sagt før ikke for at hænge de lande ud men det

kan godt være at der er langt fra deres virkelighed og deres mulighed

at man får myndighederne i et land

bare tage nordea altså landets næststørste og måske snart største bank den bliver kontrolleret af myndighederne i sverige og som den socialdemokratiske ordfører sagde

kommer ud i en stor krise hvad tænker de så mest på nordeas aktiviteter i sverige eller nordeas aktiviteter i danmark jeg er ikke spor i tvivl om hvordan man

vil agere uanset hvad der måtte stå i lovgivning og internationale regler tænker man nationalt

det er det bedste for danmark jeg har aldrig forstået at nordeas filialer i danmark ikke

underlagt det danske finanstilsyn

vi kan tage et andet eksempel danske bank og nu udtaler jeg mig uden

ganske kraftigt i irland og var meget ekspansive på det irske marked det har så været det danske finanstilsyn der har kontrollere om danske bank optrådte forsvarligt anstændigt og ordentligt på det irske marked det er der meget der tyder på at de ikke gjorde for de havde bare så travlt med at ekspandere

med til at gøre krisen i irland så meget desto større at danske bank ikke forvaltede deres filialer i irland

for at sige det mildt men kun tænkte

skidt for danmark det er jo grunden til at danske bank har haft de kolossale underskud som også

jeg vil bare sige til ministeren at

det er noget af det vi gerne vil have gravet i

er konsekvenserne af at fremme etableringen og driften af finansielle virksomheder på tværs af grænser herunder

tilbage til at sige at det der indebærer øget gennemsigtighed stærkere regler

godkendes af de danske myndigheder det er jeg ret sikker på er tilfældet men det ændrer ikke ved kontrollen med filialen i danmark og kontrollen med moderselskabets måde at agere på og om de er de rene spekulanter

de er nogle der prøver at lave noget samfundsnyttig virksomhed som jo godt kan ske også i den finansielle sektor

altså ikke tryg ved men vi borer videre i det for jeg synes at det er en alvorlig problemstilling og

medlemmer og i hvert fald synes jeg at man i forhold til

at man ikke på baggrund af selv de her tre hundrede og femten sider kan afgøre om man er omfattet af forslaget eller ej bør jo sige noget om problemets omfang

som også bliver kaldt for kapital og hedgefonddirektivet

det vil som også flere ordførere har

fremover vil blive omfattet af den generelle regulering på lige fod med andre alternative investeringsfonde men det medfører

en række temmelig væsentlige nye administrative byrder

til overgangsomkostninger på cirka to og halvtreds million

det som hedder danish venture capital

association dvca i deres høringssvar anfører at lovkomplekset er administrativt

omkostningsfuldt og konkurrencehæmmende og at det ikke mindst

det som er vigtigst for investorerne og deres kapital og venturefondspartnere nemlig porteføljepleje af deres investeringer der ligger også

en række bemyndigelser til finanstilsynet vi er generelt i liberal alliance kritiske over for bemyndigelser det er vi ikke når de bliver givet til ministre men det er vi også når de bliver givet til andre institutioner

også at man kan forvente en række gevinster i kraft af fælleseuropæiske regler det er generelt liberal alliances holdning at man i så

grad som muligt skal forsøge at sikre danske virksomheder lige konkurrencevilkår med andre europæiske virksomheder

derfor kan nye omkostninger og

byrder for erhvervslivet være spiselige hvis det bare gælder alle så man er sikker på at der ikke opstår konkurrenceforvridning jeg synes det har været interessant at lytte til diskussionen her i salen nogle går ind for forslaget fordi det vil hæmme konkurrencen i markedet andre går ind for forslaget fordi det vil styrke konkurrencen

samlet set vil styrke konkurrencen og derfor er vi som

positive over for forslaget men vi har en række spørgsmål som vi gerne

om det ikke er sådan at liberal alliance

direktivnær tillempning

af lovgivningen som er foretaget

grundlæggende bør det vel være sådan at hvis man har støttet et direktiv i

udformning hvor komplekst det så end måtte være

også blev behandlet under vk regeringen da jeg var minister bakker jo netop op omkring de ting

og det er så det som vi jo blandt andet diskuterer i dag hvorfor

folkeparti så forslaget her det gør vi fordi det vil give øget tryghed for køberne forbrugerne og det vil give mere konkurrenceudsættelse

det giver et mere rent marked hvor man kan gå ind og vælge forskellige produkter fra forskellige rådgivere

indre marked for forvaltning og markedsføring af alternative investeringsfonde til gavn for konkurrencen og dermed for den enkelte investor med indførelsen af de nye regler sikrer vi endvidere en øget åbenhed og gennemsigtighed

hvordan formuerne forvaltes i

det er også til gavn for investorerne endelig sikrer lovforslaget en øget beskyttelse af de investorer som har investeret i de hidtil

gennem større krav til information tilsyn med forvalteren med mere i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget

været stræbt efter en så direktivnær implementering som muligt vi har været opmærksom på ikke at overimplementere direktivet

af hensyn til de danske forvalteres konkurrencemuligheder i forhold til udenlandske forvaltere og fonde lovforslaget dækker forvaltere af alle typer af alternative investeringsfonde og det vil sige at både kapitalfonde hedgefonde ejendomsfonde

vil blive omfattet af reglerne det skal bemærkes at det er forvalteren af en alternativ fond der bliver underlagt lovforslagets regler og ikke den enkelte fond det skyldes at fondens aktiviteter administreres af forvalteren en forvalter af en alternativ investeringsfond skal sørge for fondens porteføljepleje og risikostyring i forbindelse med

forvaltning af fonden og skal for at få tilladelse fra finanstilsynet være en juridisk person som er omfattet af selskabsloven det er som udgangspunkt alene forvaltere der forvalter alternative investeringsfonde med en samlet formue på over fem hundrede million euro der fuldt ud bliver omfattet af lovforslaget og skal have en egentlig tilladelse som forvalter

tærskelværdien skal alene registreres og skal alene leve op til enkelte af lovens krav lovforslaget skal ses i sammenhæng med det fremsatte

gennemgang af lønpolitikken forvalterne er derudover forpligtet til at offentliggøre oplysninger om individuelle lønninger for medlemmer af ledelsen med lovforslaget benytter vi den fleksibilitet der ligger i direktivet og åbner mulighed for at forvaltere af de alternative investeringsfonde kan foretage markedsføring rettet mod professionelle og private investorer samtidig indfører vi dog krav om at markedsføring til private investorer kræver en særlig tilladelse til hver enkelt fond fra finanstilsynet

at forvalteren opfylder en række skærpede krav

til de potentielle private investorer de nærmere betingelser herfor vil blive fastsat i en senere bekendtgørelse udgangspunktet er at der vil blive stillet de samme krav som i dag stilles til investeringsforeninger og hedgefonde

forhandlingen er åbnet herre kim andersen som

konsekvens af den foregående sag lovforslag nummer hundrede og fem og halvfjerds

implementering af eu direktivet med henblik på at skabe transparente og ensartede regler for investeringsområdet formålet med det her lovforslag l en hundrede og seks og halvfjerds er alene at revidere gældende lov om investeringsforeninger

institutter for kollektiv investering i værdipapirer det betyder at loven fremover alene omfatter investeringsforeninger selskaber for investering med kapital der er variabel de såkaldte sikaver og værdipapirfonde derudover indeholder lovforslaget en præcisering i forhold til udenlandske institutter som beskæftiger sig med kollektiv investering i værdipapirer det præciseres at

disse institutter kun reguleres efter lovforslaget i forhold til deres markedsføring i danmark i virkeligheden

lovforslag ikke væsentligt nyt gældende bestemmelser i lov om investeringsforeninger bliver blot overført til denne lov

videreføres som sådan uændret det betyder at investorbeskyttelse tilladelse til at drive virksomhed regler om generalforsamling ledelse investeringsbegrænsninger oplysningsforpligtelser årsrapporter ophør tilsyn og straf med videre videreføres fuldstændig uændret der foreslås altså ikke væsentlige materielle ændringer i forhold til den nuværende lovgivning lovforslaget præciserer at der ikke gennemføres nye eu direktiver for de såkaldte danske ucitser

investeringsforeninger selskaber for investering af kapital der er variabel sikaverne og værdipapirfonde

af den foregående lovbehandling og derfor er vi velvillige over for det af erhvervsministeren stillede

hedgeforeninger og de såkaldte

være omfattet af loven om investeringsforeninger men derimod skal indgå under den nye lov

andre love og det er så dem der er omfattet

som som også min kollega fra venstre har gennemgået hvad angår det

det foreslås at forsikringsselskaber pensionskasser arbejdsmarkedets tillægspension lønmodtagernes dyrtidsfond arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring og firmapensionskasser kan fortsætte med at investere som hidtil i specialforeninger professionelle foreninger og fåmandsforeninger

finanstilsynet på en række områder kan videregive relevante fortrolige oplysninger til det systemiske risikoråd som vi jo for nylig har fået etableret og som kommer til at spille en væsentlig rolle for at undgå fremtidige alvorlige systemiske problemstillinger i

undgår gentagelser og fejl af den type som

tidligere regering socialdemokraterne kan samlet set støtte både l en

lovforslag som er strikket godt og grundigt sammen jeg finder ikke nogen anledning til at

tak til ordføreren

og derfor er vi nødt til at rette i den eksisterende

hen skrive de alternative investeringsforeninger ud

kun have de almindelige investeringsforeninger i den her

det kan vi selvfølgelig støtte op om og jeg vil referere til til gennemgangen af det forrige lovforslag hvor

en ny lov som altså betyder at vi er nødt til at konsekvensrette den nuværende

den toogtyvende juli to tusind og fjorten enkelte lovbestemmelser særlig overgangsbestemmelserne træder i kraft den toogtyvende juli to tusind og tretten overgangsbestemmelserne skal sikre at specialforeninger hedgeforeninger professionelle foreninger med mere får tid til at ændre deres virksomhed og vedtægter så de kan ændre status til kapitalforeninger kapitalforeninger er reguleret i forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samtidig med forslag til lov om investeringsforeninger

fremsættes følgelovforslaget

indeholder alene konsekvensændringer af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love for at sikre at forsikringsselskaber og pensionskasser arbejdsmarkedets tillægspension lønmodtagernes dyrtidsfond arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring

bevarer deres nuværende investeringsmuligheder uanset at specialforeninger ikke længere reguleres i lov om investeringsforeninger med